torsten schack pedersen og mike og mike legarth med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning

forslag forslag til folketingsbeslutning om bevarelse af ligningslovens § tre og tredive

er beslutningsforslagene bortfaldet i dag er der følgende anmeldelser jørgen arbo bæhr

morten marinus leif mikkelsen og mike legarth forespørgsel nummer

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks af julie skovsby jan e jørgensen jeppe mikkelsen karina lorentzen dehnhardt og tom behnke og afstemningen kan starte nu

nu jeg slutter afstemningen for stemte fem og firs imod stemte seks og tyve hverken for

herefter er forslag til vedtagelse nummer v fem af pernille skipper pia adelsteen og simon emil ammitzbøll

betragter jeg tingets samtykke som givet

om et øjeblik så jeg beder om at samtalerne

forhandlingen er åbnet fru birthe rønn hornbech som ordfører for venstre

men er det ikke også rigtigt at det var venstres beskæftigelsesminister der gennemførte lovændringen og at vi var mange der var imod så jeg håber bare at venstre kan bekræfte

venstres ordfører også at når man afskaffer

kan man bedre forebygge ulykker jeg

ændrede arbejdsmiljøloven i danmark i stedet for at ændre den i grønland

arbejdsmiljø i grønland det vi i dag drøfter er loven om arbejdsmiljø i

i meget høj grad svarer til det der også er dansk lovgivning men der er altså undtagelser og det vi skal drøfte med det her lovforslag i dag er lige nøjagtig en ajourføring af nogle af de grønlandske love så de kommer til at svare til det der står i den danske lovgivning socialdemokraterne støtter den her ændring og det gør vi naturligvis fordi

grønland har muligheden for selv at bestemme hvad det er der skal stå i deres lovgivning men her

område som er underlagt dansk lovgivning det er meget vigtigt at præcisere og fremhæve at alle grønlandske instanser og institutioner

hvilke ændringer er det så der er lagt op til der er primært primært fire ændringer der er en begrænsning af arbejdsgiverens ansvar der hvor arbejdsgiveren har opfyldt alle sine forpligtelser efter loven og hvor de ansatte overtræder krav om anvendelse af personlige værnemidler

det andet sker der en skærpelse af de ansattes ansvar ved forsætlige eller groft

alle forpligtelser ifølge loven det tredje punkt er indførelsen af en særlig arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer på bygge og anlægsområdet og sluttelig

et spørgsmål om at man overfører det der er i dansk lovgivning i forhold til en fordobling af bøder ved overtrædelse af

som medfører ulykker eller alvorlige personskader eller dødsfald det er de ændringer man fra grønlandsk side ønsker indført i den grønlandske lovgivning for grønlandsk arbejdsmiljø socialdemokraterne støtter som sagt det her forslag og vi vil ønske held og lykke for et bedre arbejdsmiljø i grønland

en mikrofon til herre jørgen arbo bæhr

lidt utraditionelt bede herre jørgen

afskaffede arbejdsgivernes objektive ansvar

ikke jeg ved godt hvordan der blev stemt i to tusind og seks

til den her ændring af loven i grønland er

en årsag til at socialdemokratiet har ændret mening i forhold til

lovgivning ikke nødvendigvis bliver indført i den grønlandske lovgivning det er derfor man ønsker at ajourføre visse punkter som der fra grønlandsk side

regler som vi tidligere har indført i den danske arbejdsmiljølov og som grønland nu vil have indført i

kan få en større bøde samtidig bliver

lavet sådan at medarbejderne

kan få en bøde hvis de forsætligt tilsidesætter alle regler og ikke bruger de sikkerhedsmidler der er stillet til rådighed

side

arbejdsmiljøregler dermed

være mellem arbejdsgivere og lønmodtagere det bryder vi os ikke særlig meget om men vi

bliver implementeret nu og som vi har implementeret i dansk

grønland vi havde selvfølgelig bare håbet

vi skal ændre arbejdsmiljøloven her i danmark vil man så

at efterkomme et ønske fra grønlands selvstyre om at

radikale altid stemme for noget der kommer fra grønland

helt rigidt sige at alt hvad grønlænderne kommer med

det er et ønske fra grønlands selvstyre og

og en særlig arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer på byggepladser

en konsekvens af at det grønlandske hjemmestyre har overtaget arbejdsmiljøet vedrørende offshorearbejde det er jo godt nok men alligevel er lovforslaget et skridt i den forkerte retning det indeholder jo den ændring som den borgerlige regering

i spidsen gennemførte i to tusind og seks den afskaffer arbejdsgivernes objektive ansvar jeg bliver nødt til at minde de nuværende regeringspartier om hvad de mente dengang jeg vil citere socialdemokratiets tidligere ordfører fru lone møller

at det der er grundlæggende i arbejdsmiljøloven er at der er tale om en arbejderbeskyttelseslov det betyder at lovens hensigter er at beskytte de ansatte mod ulykke og sundhedsfare både arbejdsgivere og ansatte har en fælles opgave og forpligtelse til at undgå skader men det er og bliver arbejdsgiverens ansvar at beskyttelsesniveauet er højt og arbejdsgiverne har allerede de instrumenter der skal til for at sikre at beskyttelsesniveauet er højt nemlig introduktion kontrol tilsyn advarsel og fyring socialdemokratiet kan ikke støtte det her forslag som kun medfører skærpelse af straf for arbejdstager og lempelse for arbejdsgiver de radikales ordfører fru elisabeth geday sluttede sin

ufrugtbar konflikt om hvorvidt det er min skyld eller din skyld at arbejdsulykken skete sådan som det her lovforslag lægger op til vil jeg langt hellere bruge tiden på at forebygge ulykkerne og forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser bare i år er tolv mennesker blevet dræbt på danske byggepladser det er et langt langt større problem end at et antal arbejdsgivere berettiget eller uberettiget føler sig uretfærdigt behandlet derfor kan det radikale venstre ikke

når man som arbejdsgiver har ledelsesansvaret har man også ansvaret for arbejdsmiljøet

at diskutere denne lovgivning det der er helt afgørende for at få et ordentligt godt og sundt arbejdsmiljø er at arbejdsgiveren har et incitament til at sikre arbejdsmiljøet vi ved at der hvor det trykker hos arbejdsgiver er på pengepungen derfor er det helt afgørende at vi fastholder at det er arbejdsgiveren der har ansvaret for arbejdsmiljøet hun sluttede

sikkert arbejdsmiljø nej det er det ikke sf stemmer imod det er svært at forstå at regeringen nu

for nogle få år siden var imod den eneste logik er at arbejdsmiljøloven på grønland

den danske lovgivning men jeg bliver nødt til at minde regeringen om at en anden og måske nok

bedre løsning vil være at ændre den danske lovgivning på dette område

til før årtusindskiftet så jeg siger om igen

stemme sammen med s de radikale og sf fra to tusind og seks jeg holder fast på vores fælles modstand

vi diskuterer her den grønlandske indgang til den danske

skulle ændre den danske lovgivning fordi det giver en bedre beskyttelse af arbejdstagerne også

at det ikke var en fornøjet enhedslisten som lagde stemmer til

svaret på om det vil blive nemmere eller det vil blive sværere i fremtiden

vi snakker om nogle ting vi er imod og så stemmer vi imod

vi kan gå ind for så stemmer vi for

som på grønlands foranledning sikrer samme bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen

grønland som den vi kender i danmark når det handler om ikendelse af kriminalretligt ansvar det betyder eksempelvis at arbejdsgiveren ikke bliver kriminaliseret i situationer hvor medarbejdere undlader at følge sikkerhedsinstrukser og hvor arbejdsgiveren fyldestgørende har instrueret de ansatte og ført tilsyn med arbejdet vi ser heller ikke noget problem i at man omvendt skærper ansvaret over for arbejdsgiveren i situationer hvor der er tale om groft uagtsom og forsætlig overtrædelse af reglerne af de to grunde

arbejdsmiljøloven for grønland med arbejdsmiljøloven for danmark

en fordobling af bøder i situationer hvor en overtrædelse altså har resulteret i en ulykke med enten dødsfald eller

kriminalretlige ansvar når denne har gjort alt for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø

sidst men ikke mindst indførelse af en særlig arbejdsmiljøuddannelse

jeg forstår det sådan at der er en bred opbakning til at lovforslaget kan vedtages det sætter jeg pris på

sikker på at at de grønlandske myndigheder de grønlandske parter og de grønlandske

jo er et fælles ønske fra parterne

det grønlandske arbejdsmiljøråd om at indføre en række ændringer som tidligere er

grønlandske arbejdsmiljøråd og grønlands selvstyre

lovforslaget som det ligger her og derfor er det selvfølgelig også helt naturligt

selskabers unoterede porteføljeaktier eller sagt på en anden måde med dette lovforslag vil den såkaldte iværksætterskat blive afskaffet nu er det i virkeligheden ikke

vi behandler i dag det er derimod en afskaffelse af skatten på visse investeringer i iværksættervirksomheder og andre især nystartede virksomheder forslaget er en udmøntning af den aftale om en skattereform som venstre forhandlede på plads med regeringen tidligere på året en skattereform hvor vi fortsætter den bevægelse vi satte i gang mens venstre var en del af regeringen dengang

indførte beskæftigelsesfradraget

gøre en indsats hvad enten man var direktør eller var på kontanthjælp en række af elementerne i

endnu et af elementerne i aftalen til lov som venstres iværksætterordfører møder jeg en lang række ildsjæle der

og gøre et fritidsprojekt i kælderen til en levevej de har ofte satset alt på ét bræt opsparingen huset pensionen og måske mere end det de har satset alt hvad der kan satses men det er sjældent nok

det koster penge at begå de fejl som man er nødt til at begå for at lære det er dyrt

udvide at opdyrke nye markeder og produkter

behov for kapital men bankerne konsoliderer og låner kun med sikkerhed i sokler og de nederste lag af murstenene i stedet må de nye virksomheder ud at finde risikovillige investorer med blik for perspektiverne i forretningsplanerne investorer skyder imidlertid ikke penge i et iværksætterprojekt for risikoens skyld men af hensyn til afkastet og det er netop det afkast der er omdrejningspunktet for de foreslåede ændringer kort og godt indebærer aftalen om skattereformen og dermed dette lovforslag følgende avancer for selskabers unoterede porteføljeaktier bliver skattefri den såkaldte

bortfalder og ændringerne finansieres ved at hæve lønsumsafgiften af finansiel virksomhed ved virksomhed ved at gøre

vil det fremover blive langt mere attraktivt for investorer at skyde penge ind i nystartede virksomheder det er der i den grad behov for hvis iværksætterdrømme skal blive til mere end enkeltmandsvirksomheder i lejede kælderlokaler og det er netop først når vores iværksættere udvider og ansætter at vi i et samfund for alvor får glæde af deres engagement vi kan i venstre bakke op om forslaget og vi vil bruge udvalgsbehandlingen til

starte med at rose en lille smule

fremmest rose at venstre ikke blot er med til at finansiere afskaffelsen af herre lars løkke rasmussens iværksætterskat men også har været med til at

betydning for iværksættere og i denne uge som er iværksætternes er det jo

ikke også vil være med til at afskaffe herre lars løkke rasmussens fedtafgift men det kan venstre jo selv forklare

herre mads rørvig ikke

ridse op om

for at man indførte den her ordning og hvad var venstres tanker dengang hvad

har ramt mere upræcist end man havde regnet med og at den er gået meget mere ud over nystartede virksomheder end man

jeg da glad for at vi i fællesskab kan afskaffe ordningen igen så

og arbejdspladser vi skal gøre det hurtigst muligt for den økonomiske krise har haft store konsekvenser for både virksomheder og arbejdstagere derfor ligger det regeringen meget på sinde at sørge for at forbedre erhvervslivets rammebetingelser rammerne skal passe til den virkelighed som dansk erhvervsliv aktuelt befinder sig i derfor ønsker regeringen med lovforslaget på en række områder at ændre loven om avancebeskatningsloven formålet er at forbedre vilkårene for danske iværksættere ved at skabe et større incitament til at flere investorer vælger at investere i vækstvirksomheder her i landet helt konkret udmønter lovforslaget ophævelsen af iværksætterskatten og forhøjelsen af lønsumsafgiften for den finansielle sektor ophævelsen af herre lars løkke rasmussens iværksætterskat sker ved at indføre skattefrihed for avancer på selskabers unoterede unoterede porteføljeaktier uanset ejertid i samme forbindelse ophæves

betyde bedre muligheder for finansiering til iværksættervirksomhederne alt i alt vil lovforslaget bidrage til at lette vækstvirksomheders adgang til at tiltrække risikovillig kapital

dermed sikre bedre rammebetingelser for erhvervslivet det mener socialdemokraterne er en forudsætning for at skabe vækst og arbejdspladser i danmark alt i alt er det en god nyhed

i offentligheden er blevet døbt iværksætterskatten og det vil man finansiere ved at øge lønsumsafgiften på finansielle

jeg kan starte med at sige at jeg synes at afskaffelsen af iværksætterskatten er udmærket og at det er

godt kan støtte iværksætterskatten betød jo at investorer som ejede mindre end ti procent af en virksomhed blev beskattet

vi må jo konstatere at selv om man måske

det faktisk en ret så problematisk regel skatten er med til at dræne erhvervslivet for vækst og arbejdspladser på et område

af grundstenene for nytænkning for nye forretninger og for nye arbejdspladser

skabes der jo arbejdspladser og udvikling som vi nok mere end nogen sinde har brug for nu

virksomheder at tiltrække

det finansieres så ved at man vil øge lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og det

for konsekvensen af en højere lønsumsafgift er jo at det bliver dyrere at drive bank og når det bliver dyrere at drive bank

giver ringere muligheder for finansiering

øget regulering som stiller større krav til sektoren det kan være

mod hinanden synes vi trods alt at det er en mere positiv ting at man afskaffer iværksætterskatten i forhold til den finansiering der er så vi er positivt stemt over

er at skabe et bedre klima for jobskabelse investering og vækst lykkes vi med denne mission kan vi omsætte stigende velstand til bedre velfærd det vender jeg tilbage til dette lovforslag er en udløber af skattereformen som regeringen sammen med venstre og konservative gennemførte for nylig en skattereform som markant sænker skatten på arbejde og

være i arbejde

en metode som hedder gulerodsmetoden

er vi meget glade for forslaget ophæver samtidig den forkætrede iværksætterskat som blev gennemført i to tusind og ni ved at indføre skattefrihed for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier denne ophævelse af iværksætterskatten finansieres

ved at forhøje lønsumsafgiften for den finansielle sektor givet at vi i regeringen har haft den bundne opgave

beskatte den finansielle sektor mere

jeg mene at den måde vi har gjort det på ved at forhøje lønsumsafgiften i stedet for andre ting har været den bedste metode i radikale venstre er vi

især meget glade for at iværksætterskatten nu er fortid iværksætterskatten har været

skat på iværksætteri der har drænet erhvervslivet for vækst og arbejdspladser

og dermed nye arbejdspladser arbejdspladser arbejdspladser vi i den grad har brug for

at blive tabt på gulvet så på mange måder er det glædeligt at iværksætterskatten nu er lagt i graven

især i en krisetid er det vigtigt for vækstvirksomhederne at få tilført risikovillig kapital mangel på kapital er den største udfordring for mange vækstvirksomheder og

en lang række andre virksomheder iværksætterskatten begrænser kapital og afliver mange gode investeringsprojekter før de bliver gennemført

hænger meget tæt sammen med de rammevilkår

et væsentligt skridt i den rigtige retning men at at vi så også fremadrettet må debattere andre vækstinitiativer

en udmøntning af den del af skattereformen der handler om ophævelse af iværksætterskatten den såkaldte iværksætterskat og forhøjelse af lønsumsafgiften som

skattereformen i to tusind

en omdiskuteret lov i forhold til hvad effekten ville være og kritikken er jo fortsat efterfølgende

til at den ville hæmme muligheden for tilførsel af risikovillig kapital til iværksættervirksomheder

den her regering har så lyttet til det i forbindelse med skattereformen og

ved at forhøje lønsumsafgiften for den finansielle sektor

en fordel i forhold til andre brancher men vi synes det er rimeligt at bankerne på den måde bidrager til at finansiere en skattereform der jo

den finansielle sektor sættes i vejret det er en del

politik at den branche bør betale noget mere i skat vi så i virkeligheden gerne at den her afgift blev erstattet af en anden skatteform hvor man ikke om jeg så må sige straffer

virksomheder for at have ansatte

det der sker her jo større lønsum jo større skat vi havde hellere set

skat omlagt til noget andet for eksempel en

skat på virksomhedens størrelse men men det

man kan ændre den her beskatning af de finansielle virksomheder og så vil vi helt sikkert støtte det også den anden del af lovforslaget nemlig at

skattefri altså ved

at man ikke behøver betale den skat

er i den gældende lovgivning

vi har ikke noget imod iværksættere og vi har ikke noget imod at hjælpe iværksættere

derfor går vi imod den anden del om de her ting så betyder at vi til sidst stemmer gult altså undlader at

skal ses i den sammenhæng at man nu gør noget som efterhånden er blevet en jævnlig øvelse her i folketinget man afskaffer nye skatter som man kort forinden har indført og det er selvfølgelig godt at man erkender sine fejl

kunne også bare anvende en anden taktik som er at hver gang man agter at indføre en ny skat

en god idé og hvis man så lyttede til liberal alliance ville man vide at det ikke var en god idé og så behøvede man ikke afskaffe den senere hen det kunne være udmærket fremover i stedet for at vi skal have det her frem og tilbage hele tiden

imod den her iværksætterskat da den blev vedtaget og vi advarer stadig væk imod den

det her lovforslag er dog ikke helt uproblematisk

og det er godt at det gør det til gengæld pålægger det skat

godt den iværksætteraktieordning som man havde planlagt friholdt faktisk aktieudbytter for beskatning så på det område er det her et skridt tilbage i forhold til det som var

det vil betyde at virksomheder kan konstatere at deres investorer nu har en interesse i at sælge deres aktier før aktieudbyttet udbetales og score gevinsten i form af aktieavance

i stedet for at vente og så skulle betale skat af aktieudbyttet det skaber dermed nogle dårlige incitamentsstrukturer som der ikke burde være nogen grund til at gå ind i

det andet er at man vil finansiere dette forslag ikke ved at man udviser lidt sparsommelighed med offentlige udgifter nej de skal skam vokse med nul

ved at pålægge finansielle institutioner en højere lønsumsafgift den stiger over en årrække fra ti procent til tolv

dermed gør man det dyrere for bankerne at drive virksomhed bankerne sender regningen videre til deres kunder

borgere almindelige kunder

det udbytte man har ved at låne penge i banken og investere dem i ny virksomhed man burde indse i det her land at vores skatter er høje nok vi har faktisk verdens højeste skattetryk vi har også verdens højeste offentlige udgifter det burde være muligt hver gang man indser en skats skadelighed at finansiere dens afskaffelse

de offentlige udgifter eller i hvert fald lader være med at lade de offentlige udgifter stige i fremtiden så ville man kunne finde

være med at bruge så mange penge herinde i folketinget liberal alliances indstilling til det her er at noget er godt og noget skidt men vi stemmer ikke for at øge nogens skatter og derfor bliver vi nødt til at

og velstand i det danske samfund ved at sørge for at virksomhederne får nogle ordentlige vilkår

der bliver investeret i arbejdspladser og udvikling i danmark

selvstændige i danmark

betydet at skatter og afgifter er steget med lige godt seks milliard kr har gjort det dyrere at være virksomhed

mistet arbejdspladser i det danske samfund derfor er der

og sige den rigtige vej at gå vi får fjernet det sidste der var tilbage af det man kalder iværksætterskatten som var må vi erkende en blokade for nogle investeringer

virksomhederne så de kan udvikle sig og investere i produktionsapparatet

selv om det efter vores vurdering altid er en uskik at man

skal skabe vækst i det danske samfund men det vigtigste for os var at man kom af med iværksætterskatten og de andre elementer der var i den gamle

set godt deltage i men

den her skat

der skal gennemføres flere ufinansierede skattelettelser

var med til at koste investeringer i nogle vækstvirksomheder så

cadeau for det flaget bliver hejst

herre jesper petersen synes jeg sådan meget farveblind i sin vurdering af hvordan man laver politik fordi vi gerne vil have skattelettelser for virksomhederne

nødvendigt med hensyn til investeringer i vores samfundsudvikling og arbejdspladser så betyder det ikke at

at man fandt nogle besparelser

blev en lille smule mindre så der var plads til udvikling i danmark og investering i arbejdspladser så

ikke blev investeret i tyskland sverige

vil give et mere dynamisk samfund flere arbejdspladser i danmark og og

udmønter det jo en del af

den del der vedrører ophævelsen af den såkaldte iværksætterskat og forhøjelsen af lønsumsafgiften for den finansielle

tale om et forslag der skal bidrage til at lette virksomheders adgang til at tiltrække risikovillig kapital og dermed skabe flere investeringer i vækstvirksomheder forslaget går ud på at den såkaldte iværksætterskat ophæves ved at indføre skattefrihed for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og det finansierer vi så ved at forhøje lønsumsafgiften for den finansielle sektor jeg

at der er stor opbakning

finansieringen af

det her lovforslag så jeg siger tak for debatten

forhandlingen er åbnet herre jan e jørgensen som ordfører for

midt i en krisetid vi nægter at bidrage til stigende forbrugerpriser og faldende prisgennemsigtighed og vi nægter at bidrage til at danske trykkerier og gratisaviser må dreje nøglen om for sidste gang

derfor er vi modstandere af regeringens reklameafgift det er en gennemført dårlig idé det en dårlig idé for den grafiske branche en dårlig idé for forbrugerne og en dårlig idé for mindre virksomheder ifølge tal fra den grafiske branche forventes afgiften at koste op mod fem hundrede arbejdspladser den vil ramme en branche der i forvejen er stærkt presset og den vil sandsynligvis medføre lukning af større grafiske virksomheder i danmark og flytte arbejdspladser til udlandet for forbrugerne vil afgiften medføre prisstigninger spørgsmålet er kun hvor store i østrig

afgiften virkede nemlig og førte til et fald i antal og omfang af tilbudsaviserne færre tilbudsaviser er lig med færre tilbud er lig med højere priser

det overraskende bestod i at prisstigningerne blev så voldsomme hvis priserne stiger tilsvarende i danmark kan en gennemsnitsfamilie se frem til stigende priser bare

til to tusind kroner om året hvis vi vender os mod erhvervslivet

indeholder bemærkningerne bemærkningerne den ret overraskende konklusion at der slet ikke vil være negative konsekvenser for erhvervslivet virksomhedernes totale omkostninger til husstandsomdelte reklamer vil nemlig ikke stige

jo bare producere færre reklamer og dermed vil som det hedder på skatteministerielt mængdeændringen

kompensere for afgiften hokuspokus alle er glade sig mig engang hvor dumme tror regeringen vi er hvis ministeriets erasmus montanus logik havde det mindste med virkeligheden at gøre er

da bare med at komme i gang og sætte erhvervslivets afgifter i vejret det betyder jo ingenting en fordobling af prisen på benzin

økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

og standse maskinerne halvdelen af dagen skatteministeriet anvender en arrogant argumentation som totalt ignorerer at markedsføring giver kunder i butikken

øvrigt slet ikke talt om de virksomheder der lever af at producere tilbudsaviserne

intet for økonomien og hvad med de gratisaviser

der kun kommer en gang om måneden og derfor er

blade som idényt og hus have avisen slet ikke få økonomiske konsekvenser

en afgift

spørgsmålet er hvad er det så der får regeringen til at indføre afgiften jeg kan forstå ved at læse bemærkningerne at reklameafgiften skulle have et miljømæssigt sigte den skal reducere

det er naturligvis et ædelt formål at ville reducere forureningen desværre er lovforslaget så inkonsekvent at det skriger til himlen et husstandsomdelt julekatalog fra illum er ifølge forslaget affald og dermed skal der betales afgift hvorimod en husstandsomdelt valgavis fra socialistisk folkeparti

hjemme hos os smider vi altså de reklamer som vi får fra sf ud selv hvis holger med eller uden en kone skulle være

vi smider dem ud hvis man derimod henter sit julekatalog henne i selve butikken

det skal der heller ikke hvis kataloget deles ud sammen med politiken hvis kataloget derimod deles ud sammen med østerbro avis

ikke forstå logikken hvorfor har man sat kriteriet for den her afgift på distributionsformen og ikke på papiret og tryksværten det er da det der forurener med lovforslaget kan to fuldstændig identiske tryksager fås med og uden afgift det er komplet ulogisk

lys i mørket hvis man får sin tilbudsavis

så siger skatteministeren dav jeg hedder holger k og jeg har et godt tilbud til dig halv pris to kroner per

i stedet for fire kroner miljømærket skal så bare være en blomst fra eu som ingen trykkerier i dag kan levere svanen fra norden kan ikke bruges til noget svanemærket findes det erkender man i skatteministeriet men uden nogen form for forklaring vurderes det at blomsten er anvendelig i forhold til en differentiering af afgiften i modsætning til et nordisk miljømærke

derfor håber jeg inderligt på vegne af blandt andet danske forbrugere danske trykkeriarbejdere og dansk detailhandel at regeringen vil trække lovforslaget tilbage vi har fået en ny minister det kunne være en god første handling for lovforslaget er en gennemført dårlig idé

svarer til den østrigske afgift

man vil ikke komme til at se de udviklinger i forbrugerpriserne og konsekvenser

periode herre lars løkke rasmussen

jeg er med på at afgiften i danmark er skruet anderledes sammen og derfor har jeg ikke

stigningen vil være mindre ingen tvivl om det man skal dog være opmærksom på at bare en stigning på nul

procent af detailhandelens priser ikke kun fødevarepriser men

væltes direkte over på forbrugerne det vil medføre fem hundrede million kroner

prisstigninger til forbrugerne og altså tre hundrede og halvtreds million kroner i afgifter til regeringen så der skal så lidt

alt det man får ind ovre i skatteministeriet betales af forbrugerne i form af øgede priser med hensyn til om der har været tab af arbejdspladser

et lovforslag som medfører tab af endnu flere arbejdspladser der blev også tabt frygtelig mange arbejdspladser da anker jørgensen var statsminister da poul nyrup rasmussen var statsminister til gengæld blev der også skabt rigtig mange arbejdspladser i

at regeringen mener at det var venstres skyld

noget med internationale konjunkturer at gøre og så videre internationale konjunkturer betyder rigtig meget men vi skal da ikke i en krisetid

tingene endnu værre hælde benzin på et brændende bål det er da decideret uanstændigt

en afgift som vi har set i østrig og derfor vil vi heller ikke få alle de her negative konsekvenser som venstres ordfører ellers står

jo nok var noget af en arrogant tilgang til tabet af almindelige menneskers arbejdspladser jeg kan oplyse ordføreren om at under den nuværende regering har vi stoppet den blødning i tabet af arbejdspladser sådan at vi siden

meget meget flot præstation det her konkrete forslag har også nogle konsekvenser ja

skal ses ud fra den samlede effekt med det

tretten hvor vi estimerede det til at over tyvetusind

jan e jørgensen ikke godt se at man somme tider også lige skal hanke lidt op i sig selv og også tage ansvaret

de ting den nuværende regering nu afskaffer og rydder op i

frem for at høre hvad socialdemokraterne mener om alt muligt andet skal jeg forstå den socialdemokratiske ordfører sådan at de

bemærkninger der medfølger lovforslaget og hvor der står at lovforslaget vil medføre mindre prisgennemsigtighed og dermed mindre konkurrence

skal man ikke lægge nogen vægt på når skatteministeriet

vurderer at forslaget vil medføre tab af arbejdspladser ikke i samme grad som det er vurderingen fra branchen selv men når skatteministeriet vurderer at det vil medføre tab af arbejdspladser er det så forkert eller hvad kan man komme med et eksempel på afgifter pålagt erhvervslivet som ikke betyder et øget omkostningsniveau og dermed mindre konkurrenceevne og dermed tab af arbejdspladser

den socialdemokratiske ordfører sig ud i et eller andet

det var mere interessant at høre hvad den regering der sidder nu og som pt har magten i det her land som pt har muligheden til at indføre afgifter eller lade være med

har tænkt sig at gøre for at standse

i fuld gang med at rydde op efter herre lars løkke rasmussens regering med fedtafgift iværksætterskat og multimedieskat det er noget vi afskaffer

det konkrete lovforslag i år bliver der husstandsomdelt papirreklamer

danmark i to tusind og ti blev der omdelt

til danske husstande og det svarer til cirka

hundrede styk papirreklamer per husstand der modtog reklamer en tusind fire hundrede styk reklamer per husstand det gør danmark til et af de lande i europa hvor der produceres mest affald per indbygger

konkret problem der kræver en konkret løsning

med det alt for store omfang af husstandsomdelte reklamer og dermed dermed de store mængder papiraffald ved at indføre en afgift på husstandsomdelte reklamer kan vi nemlig bidrage til at nedbringe mængden af papiraffald fra husstandsomdelte reklamer med fem og tyve procent til gavn for miljøet og det er vigtigt at understrege at vi ikke afskaffer husstandsomdelte reklamer som sådan men blot begrænser den enorme mængde papiraffald fra reklamerne det skylder vi miljøet næste generation og den almindelige forbruger ud over at nedbringe forbruget af husstandsomdelte

tjener afgiften også det positive formål at finansiere den supplerende grønne check til familier med lave indkomster sagen er målrettet voksne personer som har en årlig indkomst

kontanthjælpsmodtagere dagpengemodtagere samt førtids og folkepensionister det sikrer

i sig selv en god social balance hvad betyder det for virksomhederne afgiftssatsen vil blive baseret på vægten af

og for at fremme miljøvenlig produktion vil afgiftssatsen blive differentieret i forhold til om en tryksag har opnået det

det særlige miljømærke blomsten vil afgiften være to kroner

husstandsomdelte reklamer og for reklamer der ikke er blomstermærket vil afgiftssatsen i to tusind og tretten være på tre kroner

i to tusind og fjorten på den måde bliver der en gulerod for virksomhederne

at trykke mere miljøvenligt

foreslås afgiften opkrævet hos de virksomheder som står for distributionen af de afgiftspligtige reklamer ikke hos forbrugerne ikke direkte hos de virksomheder som skal have reklameret for

produkter da det er det er ganske få virksomheder i danmark

det kun disse få virksomheder der skal tilpasse sig de nye regler og så ellers opkræve betalingen for afgiften hos

betyder det for borgerne hvad er en husstandsomdelt reklame og hvad skal dermed pålægges en afgift alle reklamer der bliver omdelt uden betaling fra modtageren og

fremme afsætning af varer eller tjenesteydelser bliver omfattet af afgiftspligten

er en række produkter der ikke vil være omfattet af afgiftspligten og det er for eksempel information fra stat regioner og kommuner materiale fra politiske partier velgørende foreninger eller sygdomsbekæmpende organisationer materiale fra religiøse institutioner institutioner som for eksempel kirkeblade og så al anden nødvendig information af almen samfundsinteresse herudover er det væsentligt at nævne at der er en årlig bagatelgrænse på to hundrede

som ikke afgiftspålægges de to hundrede

svarer til at for eksempel et pizzeria kan omdele en reklame

fire gange om året til fem tusind husstande afsluttende vil jeg sige at socialdemokraterne

sikre et bedre miljø og det sikrer det her forslag socialdemokraterne vil gerne finansiere tilskud til den grønne check

folk med lave indkomster det gør forslaget her og derfor kan socialdemokraterne støtte det samlede

det skyldes jo i høj grad at

at bruge digitale medier og så videre så undrer

et højt tal det er helt korrekt som dfs ordfører siger

falde fordi man substituerer til andre reklamekanaler men samtidig

synes jeg også at det er væsentligt at iværksætte de tiltag her fra fra folketingets

at der bliver brugt lang færre reklametryksager

det var et enormt stort tal

husstande som modtager reklamer modtager op til

papirreklamer om året jeg synes det er et højt højt tal jeg synes også

for vores miljø og næste generation som skal være på den her klode og nedbringe forbruget af det her papir og

affald og på den måde sikre et bedre miljø i danmark

priser for det er jo en af effekterne af det når der kommer færre reklamer

fra at socialdemokraterne mener at det er miljøeffekten der er grunden til at man vil have nedbragt antallet

procent at de danske husstandes samlede

udleder en gennemsnitlig pc fire hundrede og fem og halvfems

tilbage med lovforslaget er at priserne stiger

arbejdspladser og miljøeffekten er ret begrænset

produktion der kan være et stort vandforbrug der kan være vandforurening der kan være en lang række forskellige måder man kan belaste miljøet på derfor skal man ikke stirre sig blind

i det lys synes jeg at det her er et rigtig rigtig positivt tiltag som vil sikre at miljøet

det medføre faldende omsætning for trykkerierne og i reklamebranchen

han forestiller sig at man i den grafiske branche skal klare en ret betragtelig omsætningsnedgang uden at det vil medføre tab

de gerne vil afsætte produktet til og der har vi jo med

internettets fremkomst de seneste tyve år set hvordan man lettere og lettere kan målrette reklamer

det også helt rigtigt som flere nu har sagt i salen i dag

man bruger internettet mere og mere til at reklamere

man reklamerer i aviser og ugeaviser

nogle krav til hvor meget reklameplads og

redaktionelt stof der skal være i de her ugeaviser som bliver fritaget for reklameafgiften jeg tror der

reklamere på et andet papir og med en miljøbelastning som er lavere end

alt det glitrende og flotte papir som nogle

så kan han sikkert få et nyt arbejde med at designe internetreklamer

har fulgt med i de rekonstruktioner der har været af virksomhederne inden for trykkeribranchen

ude i stormvejr de seneste år men glædeligvis er der nogle der er blevet reddet og vi har nu nogle gode trykkerier i danmark som miljømæssigt ligger i front

de danske trykkerier som jeg vurderer det sagtens vil kunne opfylde og på den måde

vil der faktisk være en komparativ fordel for danske trykkerier og dermed også for for trykkeriarbejdere i forhold til udenlandske konkurrenter så jeg ser faktisk slet ikke så sort

er de meldinger som så kommer fra trykkeribranchen når det gælder det her lovforslag

er man dybt bekymret for arbejdspladser man er dybt bekymret for at man har med en regering at gøre der ser det som sit fornemste

være et stort flertal deri enhedslistens hovedbestyrelse helt ærligt

arbejdspladser på sigt det synes jeg er en interessant

jo vist at vi kunne gå forrest

nogle trykkerier har stor fokus på hvordan man også laver en trykkeriproduktion som ikke miljøbelaster så meget

jeg godt forstå at det er fuldstændig sort snak for

på det jeg siger herfra men jeg vil nu sige at

de landvindinger som vi har gjort på de danske trykkerier

en komparativ fordel over for de udenlandske trykkerier indtil eller hvis de overhovedet kommer op på at producere så miljøvenligt at det er nogle reklametryksager

anerkende at trykkerierne uden en afgift har bevæget sig i en meget mere miljørigtig

anerkendelse for det arbejde der foregår ude på danske virksomheder

en afgift så skulle være endnu bedre

stå og forsvare en afgift som notorisk vil koste arbejdspladser i danmark

prøve at finde en grimasse der kan passe når man ved

man burde også være fair nok til at stå ved at der er en risiko for at vi som forbrugere kommer til at opleve stigende priser fordi konkurrencen svækkes og de folk der så skal have to hundrede og firs kroner

kommer så til at opleve stigende priser

dagligvareindkøb som kan risikere langt at overstige det jeg synes bare det fortjente noget mere ærlighed fra socialdemokratiets side

en voldsom stor risiko for at den svækker konkurrencen så vi alle sammen kommer til at betale noget mere for vores dagligvareindkøb

produktion og at der så kommer nogle krav fra eu der rent faktisk gør at de danske virksomheder præsterer godt inden for de her krav og dermed

komparativ fordel i forhold til udenlandske trykkerier

ganske logisk og forståeligt argument

bare vi skal glæde os over at vi har

i forhold til den måde som venstre prøver at råbe op på her i salen i dag om at

bliver østrigske tilstande og og at vi indfører en afgift der er ligesom den man har indført i østrig som herre jan e jørgensen fra venstre sagde

torsten schack pedersen er enig med herre jan e jørgensen i vil jeg sige

er at male en vis herre på væggen det er jo sådan at den afgift vi indfører her

er af samme omfang og

og derfor kan man ikke sige det som venstres ordfører og herre torsten schack pedersen siger her i dag

at producere formålet med afgiften er jo også ifølge regeringen

en ny reklameafgift vil alt andet lige også betyde at priserne vil stige

når nu

hele branchen siger at det vil koste rigtig mange arbejdspladser i den grafiske sektor

vil miste arbejdspladser i en trængt branche

var ude at male en vis herre på væggen i forhold til hvad den her reklameafgift

fuldstændig ens den her afgift som vi vil indføre her lovforslag er en afgift

en meget mere bred afgift som man indførte i østrig

isoleret set nogle konsekvenser men ud fra en samlet vurdering af alle de tiltag som regeringen

som alt andet lige vil betyde tab af arbejdspladser i danmark

l halvtreds vi diskuterer nu og her alt andet lige vil forbrugerpriserne jo stige for der bliver mindre konkurrence det viser også andre undersøgelser

hvis vi tager l halvtreds

mængden af reklameaviser vil falde med femten procent og det må jo trods alt være meningen med forslaget at mængden af reklameaviser vil falde ser vi at det vil betyde et tab af arbejdspladser alene i den grafiske branche på mellem tre hundrede og fire hundrede det inkluderer ikke budene det inkluderer ikke de tab af arbejdspladser der sandsynligvis også vil være i detailhandelen fordi priserne vil stige og på den måde vil man så få en skævvridning af konkurrencen så når vi

betyder tab af arbejdspladser i danmark derfor er spørgsmålet til den socialdemokratiske ordfører

i dag bliver omdelt til de danske husstande at der er

stor del af dem som også er produceret i udlandet

der sker et fald i omfanget

det også gå ud over nogle af de reklametryksager som er trykt i udlandet og derfor kan jeg slet ikke genkende det der skrækscenarie som copenhagen economics har spændt sig selv foran sammen med

vil da have nogle konsekvenser ja men det skal ses ud fra en samlet virkning

det kommende år to tusind og tretten og der har vi jo lagt

for dagen at vi i hvert fald vil afskaffe de tåbelige skatter som herre lars løkke rasmussen indførte i sin korte tid som statsminister det seneste er jo at vi vil afskaffe

afskaffet multimedieskatten som ramte mange lønmodtagere og så har vi jo i

herre lars løkke rasmussens iværksætterskat så på den måde er regeringen i gang med

op og sørge for at vi får et bedre erhvervsklima i danmark sådan at vi for alvor kan få sat gang

beskæftigelsen og få langt flere af de

en ekstraskat på de butikker hvor danskerne handler

at de butikker sender regningen videre i form af højere priser som den almindelige forbruger kommer til at betale jeg forventer ikke nogen forståelse for det problematiske i det hos den socialdemokratiske

når formålet med loven er at nedbringe mængden af papiraffald at man så har undtaget papiraffald fra de politiske partier hvorfor er det mindre problematisk med papiraffald fra for eksempel socialdemokraterne end det er problematisk med papiraffald fra netto

negative konsekvenser for den enkelte forbruger

ser på hvad der er bestemmende for prisniveauet i danmark så skal man kigge på

to tusind og tolv hvoraf det blandt andet tydeligt fremgår at konkurrencen på det danske dagligvaremarked desværre er for lav den er for lav og derfor får vi for høje priser

har den tidligere regering indført forskellige skatter og afgifter blandt andet

er jo også med til at give højere forbrugerpriser den afskaffer den nuværende regering fordi vi har lyttet til kritikken og det er en beslutning der ligger i direkte forlængelse af det tillægsbetænkningsbidrag som sf socialdemokraterne og radikale venstre

en hundrede og elleve i sin tid blev behandlet

vi afskaffer nu og det vil forhåbentlig få en positiv indvirkning på forbrugerpriserne i danmark

lægger man så en generel afgift på butikkerne som betyder at gulerødderne bliver dyrere tillykke med det det er der

sikkert en fin sundhedseffekt i jeg troede at socialdemokraterne gik meget op i sundhed men spørgsmålet var jo hvorfor

ole birk olesen også forvente det bliver korrekset eller kommenteret heroppe fra talerstolen i forhold til at politisk materiale på lige fod med oplysningsmateriale

det er ganske fornuftigt at borgerne har mulighed for

modtage materiale om hvad de politiske partier står for og på den måde

træffe sit valg og sætte kryds det sted på stemmesedlen hvor man synes det svarer bedst overens med ens overbevisning

husstandsomdelte politiske pjecer som vi alle sammen uddeler til folketingsvalgene eller kommunalvalgene

med udgangspunkt i at jeg regner med at en socialdemokrat har det som en del af sin dna

at man konsekvent skal bakke op om en regering som fører en politik som ikke bekæmper arbejdsløsheden snarere tværtimod da regeringen trådte til for godt en år siden

kickstart som skulle skabe over titusind arbejdspladser men nu står vi en år efter uden noget som helst måleligt resultat af den kickstart

i arbejde på grund af den man har indført en masse afgifter som har været med til at skabe en masse grænsehandel og man flytter afgiftprovenuet ud af landet og skader detailhandlen i danmark det har man også gjort nu kommer vi så til den her afgift i dag på reklametryksager

være med til at skabe ledighed i den grafiske branche og være med til at

dagligvarer til alle danskere hvordan har man det egentlig som socialdemokrat med alle de her tiltag

op efter dansk folkepartis

lars løkke rasmussen igennem ti år i ti år gjorde dansk folkeparti intet

at almindelige hårdtarbejdende danske lønmodtagere kunne blive udkonkurreret på lønnen fordi man ikke gjorde nok for at kontrollere

udenlandsk arbejdskraft kom ind i danmark og tog de danske job

den borgerlige regering med dansk folkepartis støtte for langsomt og forkert

sørgede ikke for at holde hånden under beskæftigelsen i danmark det bevirkede at danmark tabte

således at der under fru helle thorning schmidts tid i statsministeriet

tre tusind danske private arbejdspladser det er altså en rigtig rigtig flot

fuldstændig korrekt at vi har sat gang i en kickstart med finansloven for to tusind og elleve den er med til at holde hånden under beskæftigelsen og vi fortsætter tiltagene så vi med den nye finanslov for to tusind og tretten skaber mere end tyvetusind nye private arbejdspladser til de arbejdsløse danskere

ord for pengene jeg er stolt siger herre thomas jensen

af det jeg jeg spurgte om nemlig hvordan han havde det med at føre en politik som konsekvent trækker

jeg må så korrigere herre thomas jensen og sige at den økonomiske politik som blev ført

en politik som bragte vores arbejdsløshed her i landet ned på det laveste niveau den har været

historisk tid så jeg vil nok sige at der

konstateret at den kickstart ikke har virket der er jo ikke kommet flere mennesker i arbejde på grund af den det har finansudvalgets

som vi i bagklogskabens

været en kæmpe boligboble som også var politisk betinget

betydet at mange hårdtarbejdende danske lønmodtagerfamilier har købt et hus til alt alt for

en pris og nu sidder de og er teknisk insolvente i det hus tak for kaffe til dansk folkeparti jeg synes at

mikkel dencker skulle sætte sig ned og læse en økonomisk vurdering af de sidste års økonomiske udvikling i danmark og så måske gribe lidt i egen barm og se på hvad dansk folkeparti rent faktisk

sende ethundrede og tredivetusind private danske arbejdspladser ud af landet på to en halv år under

beskæmmende men jeg er glad for

bidrage til at støtte op om en regering som har sat en stopper for den blødning

tab af danske arbejdspladser og som fremover skal sikre

en afgrænsning som end ikke var et skøn

grundlove eller også var det konkurrenceforvridende fordi det rammer vidt

man ser på nej tak tak ordningen som er der i dag så sig at seks og tyve procent af samtlige husstande er omfattet af nej tak ordningen og andelen af

man indfører den her afgift

gerne vil have færre reklamer sker det sådan set af sig selv det skyldes jo den øgede tilslutning til nej tak ordningen

der er flere og flere der går over på digitale medier og finder deres reklamer der så målet

have flere penge i statskassen så man kunne give enhedslisten en luns kød så de kunne få lavet den her forhøjelse af den grønne check på

kroner om måneden som en kompensation for at man lod afgifter stige på alverdens varer med finansloven i to tusind og tolv

men hvem er det lige sådan en afgift

rammer hårdest det er jo folk med de laveste indkomster

og fru jensen som sidder hjemme lørdag formiddag

handler så ugen efter ud fra de tilbud

det er direktøren som nok skal klare

pund hakket kød nej han skal nok klare sig det de laveste indkomster som har brug for at sidde og kigge

det er så dem enhedslisten blandt andet har fået lov til at gå efter med det her lovforslag hvis målet med afgiften er færre reklamer så er effekten jo mindre prisgennemskuelighed for forbrugerne

det betyder at vi som forbrugere får dyrere varer jeg synes altså at de danske forbrugerpriser er alt for høje i forvejen og langt højere end i mange af de andre eu lande og den her tåbelige afgift

endnu værre jeg tror i øvrigt at lovforslaget er i stærk strid med eu fordi det er voldsomt konkurrenceforvridende derfor glæder jeg mig også til at se eus vurdering af loven

på hvor konkurrenceforvridende den er hvis man tager en reklametryksag som husstandsomdeles

naturligt nok inklusive afgift

præcis samme reklametryksag og bruger som indstik i et dagblad så slipper man for afgiften

er nøjagtig den samme har man samme reklametryksag som indstik i en husstandsomdelt gratisavis for eksempel metroxpress ja så er det med afgift men får man samme metroxpress på en togstation så er det uden afgift det er så voldsomt konkurrenceforvridende at det næsten skriger til himlen ugeaviser er for eksempel undtaget

en ansvarshavende redaktør men tager man en månedsavis som opfylder præcis de samme ting så er den med afgift

tyve gange om året det er så konkurrenceforvridende som noget

anden negativ effekt ved forslaget er jo også tab af arbejdspladser

frem til at det kan give et tab på op til fem hundrede arbejdspladser og det er

det vi har mest brug for lige nu

står tilbage må jo være at regeringen mener at det er miljøeffekten

der skal begrunde fremsættelsen af lovforslaget men allerede i dag er det sådan at reklamer genanvendelse op til syv gange syv og firs procent af det papir som er i en reklame er genbrugspapir

af det udgør den samlede mængde reklametryksager kun halvfjerds

lovforslaget at faldet i reklametryksager i to tusind og seksten vil være på tretten procent

halvfjerds kg giver altså et fald på alene ni

her lovforslag så alt det der står tilbage med det her utrolig dårlige lovforslag er at man gør varerne dyrere

det koster arbejdspladser og at det har en minimal miljøeffekt

af finanslovaftalen fra to tusind og tolv mellem regeringen og enhedslisten og vil træde i kraft i det nye år en afgift på husstandsomdelte reklamer vil bidrage til at nedbringe mængderne af papiraffald

giver reklameafgiften et provenu som regeringen prioriterer til at fremme regeringens socialpolitik i form af grøn check i lovforslaget

foreslås en afgiftssats på tre kroner per kilo reklamer som husstandsomdeles i to tusind og tretten en afgift som vil stige til fire kroner per kilo i to tusind og fjorten samtidig foreslås en lavere afgiftssats for

er påtrykt miljømærket blomsten

synes jeg er god og den har også et

afsæt i det man kalder de eksterne omkostninger

så udtryk for de miljømæssige omkostninger

forbundet med produktionen af den enkelte tryksag så der er både noget fiskalt altså noget prioritering af at sikre noget provenu til statskassen som

nogle miljømæssige argumenter for det her så samlet set

at informere om politiske holdninger

kunne vælgerne træffe et oplyst grundlag på baggrund af de informationer de fik og derfor skulle politiske partier ikke

nu er herre nadeem farooq jo repræsentant for et parti der som det eneste i regeringen ikke er socialistisk men bekender sig til en en socialliberal

vi også lever i en markedsøkonomi

det dermed er vigtigt at forbrugerne uændret kan orientere sig om de forskellige mærker og priser der er på markedet og dermed træffe kvalificerede og oplyste valg og dermed søge hen hvor priserne er lavest og hvor servicen er bedst

jo fuldstændig enig i at vores

udbyder er pristager hvis man kan sige det sådan så der ikke er monopoltilstande og så videre kunne blive ved men men det er også derfor radikale venstre er meget optaget af at der er gennemsigtighed på markedet at

at der er et fair marked på på dagligvareområdet at at vi så at sige sikrer den

vil have mere konkurrence

den får ikke nogen signifikant effekt i forhold til at forbrugerne stadig kan orientere sig om varerne og hvad de koster og så videre

at det ville vanskeliggøre deres informationsarbejde og

vanskeliggøre demokratiets udfoldelsesmuligheder det ville

at vælgerne ville få vanskeligere ved at orientere sig i det politiske landskab

på antallet af sider der er i en tilbudsavis og dermed hvor mange tilbud der er i en tilbudsavis det her vil medføre mindre konkurrence ikke mere konkurrence og det vil medføre mere uigennemsigtighed ikke mindre uigennemsigtighed og det vil alt andet lige medføre højere priser måske ikke lige så slemt som i østrig

risiko for vil det radikale venstre være villig til at gå ind hvis det her lovforslag måtte blive vedtaget

så vil tage afgiften op til revision

for erhvervet for udbyderne

kunne gå på andre platforme og annoncere for deres varer så er det korrekt

konkurrencesituationen

af muligheder for at der kan substitueres

andre medieplatforme så jeg tror ikke på at det har nogen stor effekt

priskonkurrenceevnen det andet er så om

det gælder gælder i øvrigt også på andre områder og det vil jeg

de lovforslag vi gennemfører

gennemføres kan ordføreren ikke se at det har en negativ

arbejdspladser rykker ud af landet altså der må vi lige nuancere lidt

kan vi ikke forhindre at arbejdspladser flytter ud over den danske grænse men vi skal sikre at vores afgiftspolitik vores skattepolitik

skatter og afgifter har jo som regel nogle afledte negative effekter og det har det her

i forhold til at vi får nogle penge i statskassen og vi også har en

kan leve med en marginal negativ effekt på beskæftigelsen ja

det er jo ikke en marginal effekt

også rigtig meget at der er virksomheder der må dreje nøglen om inden for det område her

det har jo vist sig at der bliver skubbet

arbejdspladser ned syd syd for grænsen

vil det som regel have en negativ effekt

er jo at sikre at man så fører en politik som samlet set øger beskæftigelsen

når man så også skal have et socialpolitisk sigte hvor pengene går til den grønne check kan man så isoleret set leve med at man

har nogle marginale negative effekter på arbejdsudbuddet ja hvis det holdes op imod de større effekter regeringens politik som helhed har

at det det vil have en negativ effekt på halvtreds

det jo vidt forskellige en månedsavis

det hele fordi den ikke udkommer tyve

ikke konkurrenceforvridende eller hvad med reklametryksagen som bliver husstandsomdelt den er med afgift men den samme miljøbelastende

taget jeg tror nu nok at det skal gå

være gangbart det er også forsøgt tidligere det her er en

undgå at det bliver en generel afgift og der har vi

stor del af de høringssvar vi har fået så jeg mener samlet set godt at vi kan leve med det

og

trykker sine reklamer i ugeaviser og dagblade for de bliver nemlig undtaget vi giver ugeaviser og dagblade en fordel

dagblade den fordel at de kan optage de reklamer er med til at understøtte at vi kan holde liv i nogle ugeaviser og dagblade især i landdistrikterne vil gerne hjælpe dem

ikke enig i at hvis det er radikal politik er det da voldsomt konkurrenceforvridende og så er det da helt sikkert at det her ikke går igennem

for at støtte nogle få medier

også er vigtige for lokaldemokratiet og for den lokalpolitiske debat

godt at vi kan forsvare det at det så også kan have en positiv

i første led i argumentationen lyder det vil ikke have nogen signifikant effekt

informationsniveauet blandt forbrugerne

lægger den her skat på reklametryksager fordi annoncørerne bare kan finde andre måder at annoncere på og andre kilder at annoncere igennem næste led i argumentationen lyder vi kan ikke lægge denne reklameafgift på partiernes tryksager da det vil være skadeligt for informationsniveauet i demokratiet hvordan hænger det sammen hvordan kan det være at det ikke har nogen signifikant effekt

det vil have en skadelig og signifikant effekt

hvis man ikke er resistent over for argumenter jeg jeg havde

som repræsenterer ugeaviser og ugemagasiner og folk

har kendskab til det som siger at

reklamer faktisk er meget vigtige for at de kan eksistere der har jeg valgt at

ugeaviser og at deres overlevelsesmuligheder skal være intakte det er en politisk prioritering

man altid snakke om argumentationskæder

at spørgeren er uenig i den politiske

en afgift og at ordføreren ikke mener at det er

er bare at når man har den analyse hvorfor mener man så samtidig at det er ødelæggende for den demokratiske informationsdannelse

en lignende afgift på partiernes tryksager hvordan kan det være helt uskadeligt at man pålægger butikkerne den mens det er så ødelæggende for partierne og den demokratiske information at pålægge

der mener jeg faktisk at det det forslag vi har her er med til

skaffe nogle penge til statskassen

derudover har det en miljømæssig effekt som er positiv

sikre at der også fortsat er gode muligheder og gode rammevilkår for

ordfører er herre jesper petersen

reklameafgiftsloven er aftalt med enhedslisten som

fra sidste år den er til gavn for

nedbringe mængden af forurening der kommer

det der sker med reklameafgiftsloven provenuet fra den bliver brugt til at finansiere den supplerende grønne check til lavindkomstfamilier og indgår i den finanslov

som jo altså skaber mange arbejdspladser den er en del af en ansvarlig fremsynet økonomisk politik som regeringen fører for at understrege det

tryksager der er produceret på en miljørigtig måde og har miljømærket blomsten og dem

hvor vi mener der er nogle demokratiske lokalsamfundsmæssige hensyn

ugeaviser partiers omdelinger

gavne miljøet ved at mindske papiraffaldsmængden

indgå i en ansvarlig og god

med alle de spidsfindigheder der er når man vil lave sådan en afgift og den form

vi at have et godt og vigtigt lovforslag

konsekvens at den grafiske branche vil miste arbejdspladser men på den anden side og det handler mit spørgsmål

vil det alt andet lige betyde at nogle forbrugere vil komme til at betale nogle

for hvis man pålægger nogen en afgift skal den jo betales

reklameavismængden kommer til at falde den grafiske branche kommer til at miste arbejdspladser som

de andre er jo forbrugerne som kommer til at betale fordi der er mindre konkurrence og

stigning i forbrugerpriserne på fem hundrede million

nogle andre former og lave om på den måde de laver reklamen på lave om på de tryksager de laver og finde andre steder

men det bliver på en mindre miljøskadelig måde og det er jo noget af det vi vil opnå med med det her forslag der bliver igen refereret til

afgiftspligtige forsendelser som følge af afgiften kan betyde at forbrugeren får sværere ved at orientere sig på markedet hvorved gennemsigtigheden mindskes

at det her kan betyde højere forbrugerpriser det er altså en situation hvor forbrugerne er presset hvor der er en relativt høj arbejdsløshed i det danske samfund og hvor reallønnen som følge af konkurrenceevnens er under pres så vil regeringen altså pålægge forbrugerne højere priser som følge af

den nye afgift her det må da give overvejelser hos en

hvad det betyder for en almindelig lønmodtagerfamilie

koncentrere sig om nogle færre varer og reklamere for nogle af dem på internettet i stedet for

den interesse må man jo gå ud fra at virksomhederne fortsat har

vil konkurrere med hinanden for at opnå den størst mulige

overbevist om at de skal finde metoder til det vi gør her er at sørge for at det sker på en mere miljørigtig måde end det gør i dag hvor der omdeles ethundrede og syvogtredstusind

hen siger nej tak fordi man får så store mængder af

i københavn som er ved at finde sine egne ben og sin egen identitet og derfor

der blevet banket en avis op der hedder ørestad avis det er en

er kun på seksten sider og den kommer en gang om måneden

derfor har fået opbygget et vist kundeunderlag og

typisk i omkring næsten hundrede sider den her udgave jeg

altså på fem og en halv gang så mange sider som ørestad avis

hver uge altså fire gange så

bladet bruger to og tyve gange så meget papir som ørestad avis kan socialistisk folkeparti

som ørestad avis

betale afgift mens ørestad avis

jeg tror også det er venstre bekendt at når man laver

udgivelser der er

ørestad avis det er også limfjordsnyt og

som fordi de udkommer så sjældent ikke opnår den her

altid være nogle lige på den anden side af den grænse som så ikke opnår

ske det

ugeaviser at ørestad avis

et grundlag for at udkomme noget oftere det er jo også en mulighed

til avisdrift og til at sælge annoncer det må man jo forstå

fra ørestad avis og fra tårnby bladet

forstået noget af det hele de skulle i virkeligheden være så kisteglade

det vil betyde at deres annoncemarked

fremover vil de ikke længere være månedsblade de vil være ugeblade

med annoncer de ved intet om markedet de ved intet om annoncer de ved intet om at drive distriktsaviser det ved herre jesper petersen meget meget bedre jeg tror de vil være trygge nu og når herre jesper petersen kalder det hår i suppen at de frygter for deres virksomheds overlevelse og deres medarbejderes fortsatte beskæftigelse så er det bare hår i suppen jeg synes det taler for

godt forfine endnu mere

og jeg erkender jo i mit svar den nuance at det jo selvfølgelig kommer til

ramme det sted hvor nogle kan opnå en fritagelse

på den anden side af den objektive grænse man sætter for at lave

kan jo ikke garantere at det her vil ske i for ørestad

ikke desto mindre må man antage at det vil ske når tryksagerne bliver pålagt en afgift og det bliver muligt for ugeaviserne at blive omdelt uden den afgift

jeg kan ikke love det men vi må lade historien gå sin gang og se hvordan det går for ørestad avis jeg vil kun ønske dem held og lykke og har ikke noget ønske om at ødelægge noget for dem men det

en lovgivning nogle opnår en fritagelse andre

højere forbrugerpriser ud af det

i blandt andet den grafiske branche

fra jordens overflade her i danmark

at annonceringen kan flytte andre steder hen end i de almindelige tryksager

det skulle føre til at virksomheder vil holde op med at konkurrere med hinanden de steder hvor de kan tilbyde noget og hvor de kan overgå deres konkurrenter

markedsøkonomisk forstandige folk som herre flemming damgaard

der indgår i regeringens økonomiske politik som jo faktisk lykkes med at holde hånden under beskæftigelsen enogtyvetusind flere danskere er i arbejde næste år bare som følge af politiske beslutninger vi har truffet

beslutte os fra at der er en international økonomisk krise men vi kan faktisk sætte ind steder der gør at vi skaber nye arbejdspladser

der ellers ville blive mistet og sætter ting i værk der gør at der også

ti år det synes jeg i al beskedenhed er mere end man kan sige

som den tidligere regering efterlader sig

arbejdspladser forsvinder

lovforslags gennemførelse det er altså

ordføreren ikke synes at det er alvorligt

i arbejde næste år som følge af politiske beslutninger vi har truffet

modsatte vej men det her indgår i en økonomisk politik der samlet set har en effekt der handler om at skabe arbejdspladser

teatre og kulturhuse udgiver af

opmærksom på de kulturelle tilbud der er og som jeg forstår

en ekstra afgift i forbindelse med deres deres arbejde deres udgivelser hvorfor er det man

siger at de skal pålægges en afgift når

politiske partier og aftenskoler ikke skal

jo så altid op til en konkret diskussion hvor snittet

vi har lagt det som det ligger i

det vil jo altid kunne være til til diskussion

også en mulighed for dem der så bliver

hvis ikke de kan komme ind under de undtagelsesbestemmelser der jo gælder

ændrer på deres måde at gøre opmærksom

ørestad avis eller eller limfjordsnyt

vil spørge om ikke herre jesper petersen kunne

teatre ikke er omfattet af

undtagelsen på linje med kirkelige blade politiske partier

er lige præcis forskellen det er jo det der er det afgørende spørgsmål og det må kulturhusene jo også stille i øjeblikket

samme på samme tid men med deltagelse af samme typer af personer så hvorfor

ikke er det hvis ikke man kan komme ind under de andre muligheder

vil man altså blive omfattet af afgiften så

eller om man vil lave om på hvordan man annoncerer det er jo typisk det

er ændringer af lovgivningen at virksomheder på forskellige måder også kulturelle virksomheder

overvejer hvordan de skal bedrive i

her tilfælde deres annoncering og på den måde tilpasse sig lovgivningen

med det endelige formål som loven jo udfylder nemlig at vi får nedbragt mængden af reklametryksager

samtidig er det her med til at finansiere en sund og god økonomisk politik

lige behov for at genopfriske den en sidste gang

lovforslaget gennemføres i sin nuværende form man ville være tvunget til at lukke man

afgift der er to tre gange så stor

petersen om det virkelig

i nordjylland der hedder nordjyske medier er held og lykke sådan opfatter jeg det svar der blev givet tidligere svaret til en person som står til at skulle lukke en avis der er

se om man kunne imødekomme vedkommende bare en lillebitte smule mere end

fungerer man har stået i spidsen for et skatteministerium i mange år

var i deputation når venstre lavede lignende afgifter fordi

mængden af reklametryksager

undtagelser i den lov der gælder for ugeaviser nogle rigtig mange bliver undtaget udkommer en gang om ugen så er der nogle som limfjordsnyt der

sjældnere hvorfor de så ikke helt lever op til den her undtagelse

sig gøre at udkomme oftere eller eller hvad der skal til jeg vil ikke tale uden om at det

sige som argument før mon ikke der vil ske det at der

kommer til at gælde for limfjordsnyt og at det får den konsekvens karsten lauritzen taler om

at det bliver muligt for dem at få et grundlag der gør at de kan udkomme oftere og så få gavn af den undtagelse som regeringen har indført

komme nogle ugeaviser der udfylder en vigtig rolle

hvorfor vil man ikke være med til at imødekomme

får justeret lidt på undtagelsesbestemmelsen sådan at de her aviser ikke bliver ramt

være i nogens interesse at lave et stykke lovgivning som rammer utilsigtet

man får en lovgivning der belønner de aviser der

nyopstartede mindre aviser bliver straffet det kan da ikke

være formålet med lovforslaget derfor vil jeg jesper petersen

en vigtig demokratisk rolle i lokalsamfundene nemlig ugeaviserne hvorfor man giver dem mulighed for at undgå den her afgift

så sætte en grænse for hvem der faktisk kan leve op til det og den er der nogle der kommer

udstede nogen garanti men lovforslaget

i gang med at blive underlagt en ret grundig behandling og det vil det nu blive i ugerne der kommer inden lovforslaget

blive svaret på alle de spørgsmål og behandlet alle de forslag der måtte komme

i de de kommende uger i i udvalgsbehandlingen man skal bare altid være klar over at når man

kan næppe undgås det er konsekvensen når

som den her der i sidste ende betyder at vi får væsentlig færre reklamer omdelt

forventes at reklamemarkedet ikke vil

stå fordi man laver det her forslag og at der vil blive andre jobmuligheder inden for

beskæftiget i den branche det det kan jeg

indgår i en økonomisk politik der altså skaber arbejdspladser og som er væsentlig mere fremsynet end den venstre

jan e jørgensens tiltro til herre jesper petersens evner ud i annoncemarkedet

for det der sker når man pålægger afgiften som her

at noget af reklamebudgetterne jo bliver brugt til at betale afgift

de kommer til at betale en afgift de bliver nok bare lidt

bare for at få det med er sf i øvrigt ikke bekymret for når man ser

på lønsumsafgiften over for vores dagblade

nogle penge for at tilfredsstille enhedslisten

antyder at der ikke vil ske en

hvad der vil ske af annoncering i i ugeaviser det vil man jo faktisk have et øget incitament til lige præcis fordi ugeaviserne

så de ugeaviser herre torsten schack pedersen omtaler der kan være med til at finansiere anden drift af dagblade vil jo

ved den her lovgivning fordi en større del af annoncemarkedet forventeligt vil

hvordan kæden af begivenheder vil være i forbindelse

mængden af reklamer og det er vi

en fordel for miljøet

også glade for at provenuet fra den her afgift går direkte til nogle af de fattigste vi har i samfundet dem der tjener allermindst det er til

snydt hver eneste gang vko gennemførte skattelettelser det er dem som bliver ramt af den skattereform der

de får altså her et lillebitte plaster

det gør i øvrigt at det her bliver gennemført selv om anledningen

med til at sikre at uligheden i samfundet samlet set bliver mindre med

en del henvendelser fra ansatte i den grafiske branche og deres

om at det her kan komme til at koste arbejdspladser man kan sige at en mindre mængde af reklamer selvfølgelig vil betyde et mindre omfang arbejde på det område det kan man jo ikke tale sig uden om vi har dog gjort

blandt andet inspireret af fagbevægelsen at vi har set kunne give danske trykkerier en konkurrencefordel i det her i virkeligheden

havde det været allerbedst hvis man sagde at jo længere en reklame bliver transporteret dertil hvor den deles ud så at sige fra udlandet

altså vist sig være en løsning som støder ind i

regler endnu en gang bliver vi begrænset i at gøre noget for miljøet af eu vil jeg bare sådan nævne i en parentes man fandt så på noget andet som vi tror giver danske trykkerier en konkurrencefordel nemlig at have en lavere afgift

producerede tryksager nemlig dem der kan få eus

er også tror vi en konkurrencefordel for danske trykkerier

de i højere grad er i stand til at leve op til

som der indlysende er i

god måde synes vi selv sådan at vi samlet set synes

de bestræbelser vi gør for at presse regeringen til at skabe endnu mere beskæftigelse selvfølgelig ikke bliver mindre vigtige

betyder at beskæftigelsen nogle enkelte steder bliver ramt så vi støtter altså

tolv som kompensation for

får to hundrede og firs kroner mere

vi sænker så lige jeres bundfradrag med ni hundrede

anden socialistisk logik der siger at man kompenserer folk når så samtidig det her lovforslag

er konkurrencen på det danske detailmarked

at vi betaler meget mere for varerne her end man gør i andre lande altså varer er

hen dyrere i danmark på grund af dårlig konkurrence på trods af ethundrede og syvogtredstusind

det samlede resultat ser vi jo altid på når vi laver noget

vi se at se at der er et fald i uligheden med alt det vi har aftalt

uligheden i danmark endda relativt

mængde reklamer giver stigende priser

reklamer fordi de virker og ved at lægge

eller i andre trykte medier jo tak

de sparer på reklamerne

bare gentage som jeg sagde før at det at vi har en omdeling af ethundrede og syvogtredstusind

reklamer i danmark altså ikke har gjort at vi har så skarp en konkurrence mellem virksomhederne at det det har kunnet holde priserne nede på det niveau de er

et kæmpemæssigt problem

på at man i enhedslisten ikke anerkender at

at gamle karl marx ikke havde ret i sine teorier og det rent faktisk bliver sådan som det er blevet sagt

som enhedslisten har fået igennem det et par og tyve kroner om måneden hvis det nu viser sig at pensionisten

som får gavn af den her check til gengæld at opleve

priser som stiger mere end det der står på checken vil enhedslisten så

revurdere situationen og eventuelt overveje

dag det er arbejder hårdt for for

regeringen sammen med højrefløjen har vedtaget en skattereform

at fru jensen får en check af herre frank aaen på to hundrede og firs

fem hundrede kroner mere om året

viser sig at vi har ret

det kan godt være at det ikke var så smart med den her reklameafgift vi må hellere gå ind og kigge på at få det lavet om vi andre har også erkendt at vi har begået visse fejl i fortiden fedtafgiften eksempelvis

lave andre skattestigninger

så gå ind og genoverveje sin modstand mod reklamer

men jeg kan love pensionisten jeg kan love den arbejdsløse

at vi slås for at deres ydelser bliver sat op i modsætning til

af regeringen og højrefløjen og

er herre ole birk olesen liberal alliance værsgo

reklamer er oplysninger fra virksomheder til forbrugere om at der er et produkt som forbrugerne måske kunne have gavn af at vide noget om og reklamer har kun effekt når forbrugeren vurderer at det er rigtigt at der her

reklamer nyttig information til forbrugerne og reklamer er med til at sikre gennemsigtigheden på et frit marked som vi

altså til skade for forbrugeroplysningen til skade for gennemsigtigheden på markedet derfor vil den gøre skade den vil også koste forbrugerne det er jo ikke sådan at

bare kan gå ud til et pengetræ og plukke de penge som skal bruges til at betale afgiften nej

det vil sige at det bliver dyrere for danskerne at handle gulerødder og mælk brød og cornflakes og alt muligt som man kan handle i danske butikker som nu bliver omfattet af en reklameafgift

regeringen anerkender sådan set at det er til skade for informationen mellem borgere og virksomheder

ellers ville regeringen jo ikke give en undtagelse for en række andre der også leverer reklametryksager til folks postkasser mest bemærkelsesværdigt

regeringen ønsker ikke at de danske partier skal betale

valgkamp og som også i næsten lige så stort tal ender som affald

slå fast at flere af partiernes pjecer ender fuldstændig ulæste i skraldespanden end af nettos tilbudsaviser det er mit gæt alligevel er partiernes tryksager ikke omfattet af den afgift fordi regeringen siger at det er essentielt for et velfungerende demokrati at borgerne kan oplyses

mest bemærkelsesværdigt den radikale ordfører her fra talerstolen at en reklameafgift på tryksager fra virksomhederne ikke vil påvirke informationsniveauet på en mærkbar måde men man ønsker ikke at påføre den samme reklameafgift

er bange for at det vil gå ud over informationsniveauet det turde være klart at hykleriet er grænseløst oven i det er der andre fuldstændig ulogiske forskelle som det har været nævnt tidligere

kan man stikke en reklametryksag ind i et dagblad og få den omdelt via dagbladet uden at der skal betales afgift af den omvendt kan man ikke stikke en

ind i en ugeavis og få den omdelt uden at skulle betale reklameafgift af den

hvorfor det skal være sådan er der ingen der kan forklare sådan er det bare

to sikre konsekvenser for det første vil det betyde et tab af danske produktionsarbejdspladser

for det andet vil det også medføre at forbrugerpriserne for helt almindelige danskere vil stige det bliver dyrere

dansker som følge af det her forslag se hvad er udfordringen så

danmark er at vi mister arbejdspladser i danmark vi mister produktionsarbejdspladser i dag og vi mister i

taget arbejdspladser som bliver skabt i danmark og udviklet

vil betyde at der vil blive trykt

kan man godt tage den grønne hellige kasket på og så sige det er godt

særlig mange mennesker vil spekulere over når de mister deres arbejdsplads

handler ind i supermarkedet men det vil have den konsekvens at der så vil blive trykt færre

at færre mennesker vil blive beskæftiget i den grafiske branche

det kan være folk som sætter det op layouterne det kan være designerne

med de her ting det kan være bude som bringer tingene ud eller det kan være folk som arbejder i

som der nu bliver solgt færre af fordi der ikke er så meget åbenhed

ud fra en undersøgelse som

arbejdspladser alene i den grafiske sektor

noget aparte at vi har en rød regering

stiller et forslag som med sikkerhed vil betyde færre danske arbejdspladser helt helt sikkert uanset hvor meget man

skal skabes arbejdspladser i danmark

ene sikre konsekvens den anden konsekvens er at når der ikke er transparens når der ikke er åbenhed omkring

vil der altid være en tendens til at priserne vil stige

konkurrence og forbrugerstyrelsen som ikke hører under skatteministeren men

citere fra noget som konkurrence og forbrugerstyrelsen

har vist at informativ reklame som fx annoncering af priser og tilbud nedbringer søgeomkostningerne og

de forbrugere der læser butikskædernes tilbudsaviser og aktivt opsøger de bedste handler

det fører i sig selv til lavere priser

konkurrence og forbrugerstyrelsen to tusind og tolv regeringens egen styrelse skriver at tilbudsaviser øget annoncering er med til at give lavere priser

debatten af et par af ordførerne

procent en marginal øgning

bare som følge af det det vil det altså betyde

to sikre konsekvenser så tror jeg også

er klart at de store annoncører de store kæder

kunne finde alternative veje ud til forbrugerne

et massivt bombardement på nettet

tv reklame på tv to landsdækkende net eller at bombardere

de nationale hjemmesider

grundigt og på en ordentlig måde som bekendt

var det jo en del af af aftalen om sidste års finanslov med enhedslisten og provenuet af reklameafgiften skal finansiere den supplerende grønne check til familier med lave indkomster som jeg hører

når man hører debatten skulle man næsten tro at

ikke længere ville være nogen som helst form for reklame ikke nogen konkurrence priserne ville stige og jeg ved

det er altså en lidt overdreven beskrivelse af konsekvenserne af

en cykelhandler i nørre snede

nogen cykelhandler i nørre snede jeg har været i byen

at han sender store bundter af reklamer ud

til sine potentielle kunder det har jeg mine meget stærke tvivl om

jeg vil nu gætte på at han vil reklamere i den lokale ugeavis

er jo stadig væk det sted hvor mindre erhvervsdrivende

det tror jeg også vil være tilfældet for cykelhandleren i nørre snede hvis jeg nu skal være helt helt

at al reklame foregår gennem husstandsomdelte papirreklamer

og når man siger at det her vil få nogle enorme konsekvenser

en vis form for reklamemængde javist javist javist men det er da ikke sådan

er helt statisk tænkende i den branche

både herre thomas jensen og herre jesper petersen synes jeg ganske ganske

en bagstræberisk tilgang at alt vil være som det har været indtil nu tingene udvikler sig da også på reklamemarkedet med nye platforme der kommer til og nye måder man reklamerer på

brevsprækken julen nærmer sig jo og vi ved af

af reklamer her op til jul er det ikke sådan at også

gennem døren via vores brevsprækker kunne man ikke begrænse det her en lille smule

her

er mere komplekst end som så som herre frank aaen synes jeg ganske rigtigt sagde

skyldes jo en generel mangel på konkurrence

forsvinder fuldstændig fordi

det er klart nok at det må man

diskutere men når man tænker på

hører borgerlige politikere stå og forsvare de grafiske arbejdspladser

halvfjerdserne nede foran foran berlingske tidende

og havde sympatiaktioner med typograferne dernede

man ville skære ned på typograferne det var en kamp der var tabt det vidste vi også godt et eller andet sted dengang

de tænker på de er fuldstændig konservative bagstræberiske

bemærkelsesværdigt at høre

et problem men det skal man

tænke baglæns det skal man da løse ved at forsøge at udvikle nye former

at man siger at de miljørigtige produkter kan få en konkurrencemæssig fordel

at de vil kunne tiltrække ordrer jeg ved det jeg kan ikke garantere det

det her er da langt mere komplekst end den måde som en række politikere beskriver det på men som sagt

den fortsætter det er jeg fuldstændig sikker på og der bliver rig mulighed for at

problem at det kostede nogle arbejdspladser

det helt store problem at priserne kommer til at stige det bliver dyrere at være dansker

reklamer igennem fra aldi og netto for at se om mælk nu bliver billigere det

lidt trætte af alle de reklamer der kommer til jul jo tak men der er jo en fin ordning der hedder nej tak ordningen hvor folk kan tilmelde sig i dag

jeg citerer et fald i antallet af afgiftspligtige forsendelser som følge af afgiften kan betyde at forbrugeren får sværere ved at orientere sig på markedet hvorved gennemsigtigheden mindskes

og kigge i sine reklamer lørdag formiddag for

sikker på at det bliver tilfældet netop fordi der omkring miljørigtige produkter kan blive nogle konkurrencemæssige fordele

skaber jo også øget forbrug

der skal tegnes af det end det som

politikere inklusive herre flydtkjær har givet udtryk for omkring priserne

langt langt mere kompliceret

synes jeg lidt primitive tilgang

voldsomme kritik som man helt tydeligt kan se er præget af branchen selv

er indlæg fra fra branchen

giver det et øget forbrug og et arbejdspladser

at virksomhederne kan være mere miljøvenlige jo jo men selv de miljøvenlige virksomheder

afgift på to kroner per kilo

hvis man kunne isolere det til at man lægger en afgift på reklamer

få en negativ beskæftigelseseffekt det modvirkes så

kan få en konkurrencemæssig fordel hvis de producerer efter standarden med blomsten

det modvirkes også af

finansierer den grønne check

at der bliver mere forbrug hvordan det virker i forhold til hinanden kan man ikke sige

langt langt mere komplekst end den måde som herre dennis flydtkjær og andre

det nærmest som om skatteministeren

det var generende at der kom så mange reklamer ind

jo være en udmærket argumentation for en lov men der tror jeg bare vi er nogle der synes

i stedet for at lave en afgift der pålægger en

masse ting der gør at der er

også er ugeaviser der nok må dreje nøglen om månedsaviser

som jeg ikke ved om skatteministeren er bekendt med men det er en udmærket

at hvis den her afgift bliver gennemført i den nuværende form må han lukke og slukke er skatteministeren indstillet på at se på om man skulle dreje yderligere på undtagelsesbestemmelserne i det lovforslag der ligger for at redde aviser som for eksempel limfjordsnyt som jo ikke

en eller anden aftenstund

kunne reduceres en lille smule det er jo virkelig meget der bliver smidt rundt ikke

få de her store katastrofale konsekvenser det ved man jo godt

det betyder at limfjordsnyt ikke kan blive omfattet

lignende spørgsmål til herre det svar herre jesper petersen gav som skatteordfører for

hvor man i høringsfasen lagde noget frem og så har man ændret lidt fordi man havde skudt forbi formoder jeg

færre aviser månedsviser kommer i klemme

set den lille imødekommelse som jeg opfattede fra

jeg åbenbart fuldstændig misforstået nemlig at man kunne se på

jesper petersen sagde som at det var sf indstillet på

jeg så forstå på ministeren at det er man overhovedet ikke at står fast i det lovforslag der ligger eller er der en mulighed for at finde et fornuftigt kompromis

dengang han også

berlingske officin livet og kun fordi ap møller mærsk

var det muligt for avisen at overleve så er skatteministeren

nu fortsat i samme spor og det er godt at få den historiske kontekst

under af det her og siger at vi andre

virkelig at vi har givet udtryk for det eller mener skatteministeren at vi blot har givet udtryk for at det her er et skridt i den forkerte retning og anerkender skatteministeren det princip

og den information de får det er jo et skridt i den forkerte retning ligesom det er et skridt i den forkerte retning at det bliver

vi har hørt venstrefløjen tale meget om

man må bare erkende at det omkostningsniveau som

også skyldes de skatter som pålægges virksomhederne i danmark den moms som pålægges de afgifter som pålægges

nu pålægger man dem altså en afgift mere så det bliver

alle sammen tilkendegivet at det her vil medføre øgede priser fordi de

det er da godt at skatteministeren er mere inde i sagen end branchen selv

påvirke prisdannelsen end butikkerne

politiske partier aftenskoler og så videre

er meget meget vigtigt at de får undtagelsen

vil betyde en hel masse dårligt for ugeaviser

afgift bliver gennemført altså kan ministeren ikke beslutte sig for om afgiften vil medføre noget negativt for tryksager eller om den ikke vil medføre

kalde folkeoplysende materiale skyldes det jo at

vi mener at det er vigtigt for for

en meget central del af det samlede dagbladsbillede i danmark det er noget

i betragtning af at det er vigtigt at få lokal information ud til mennesker som måske ikke i forvejen læser mange

på nettet og så videre men hvorfor gør det samme sig så ikke gældende for politiske partier jeg går ud fra at sf for eksempel har en hjemmeside og andre moderne ting

skatteministeren da gå foran med et godt eksempel og her i folketingssalen nu love at socialistisk folkeparti af hensyn til miljøet

næste folketingsvalg vil afstå fra at

mit indtryk er også at mange mange af de

politiske publikationer der kommer ud

nogle bliver uddelt af nogle lokale vælgerforeninger og kan muligvis komme under den bundgrænse der

det i virkeligheden har ret meget med det her at gøre man kan måske endda frygte at det kan tage

tusind og tolv som blev indgået den toogtyvende marts i år l en og halvtreds går dermed ud på at videreføre og omlægge et nuværende bundfradrag i forbindelse med virksomheders betaling af svovlafgift

brug af blandt andet kul koks og petroleumskoks til tunge processer altså produktionsprocesser der

et stort forbrug af energi det nye bundfradrag vil blive fastsat efter svovlindhold per gj brændsel i stedet for det gamle fradrags standardsatser fradraget bliver altså på halvtreds

per gj brændsel for de virksomheder der måler deres udledning af svovl og på fem og tyve

ikke måler udledningen kun virksomheder der har et energiforbrug på mindst nul

det betyder at forslaget her vedrører meget meget store virksomheder i danmark indtil den første april to tusind og femten kan der vælges mellem det nye

nuværende fradrag og efter den dato kan man kun benytte sig af den nye ordning ordningen er tidsbegrænset

ser vi på de økonomiske konsekvenser for det offentlige der er tale om en ny skatteudgift der forventes ifølge lovforslaget et mindre provenu på tre million kroner årligt i perioden to tusind og tretten til fjorten og et mindre provenu på ti million kroner årligt i perioden

for erhvervslivet vil det her betyde at produktionsomkostningerne reduceres med otte million kroner årligt og det vil sandsynligvis føre til let øget produktion i virksomhederne og højere statslige indtægter

på den måde bliver de samlede økonomiske konsekvenser af det her lovforslag vurderet til at betyde et mindre provenu til det offentlige på otte million kroner årligt i perioden

når produktionsomkostningerne for de meget energitunge

det jo et element der kan være med til at styrke konkurrenceevnen og og det synes venstre er er positivt og et skridt på vejen så på den baggrund skal venstre anbefale

ambitiøs omstilling af det danske energisystem til at blive mere grønt vi lægger om sådan

at vi i to tusind og tyve baserer

vind og så fremdeles på biogas

det der har været vigtigt i forbindelse med aftalen har været at finde en fin balance mellem at skabe en masse

den grønne vækstindustri og samtidig holde hånden under

jeg skal ikke gentage hvad venstres ordfører sagde det var en fin opremsning af indholdet af forslaget svovlafgiften en del af den energiaftale og derfor støtter

marts måned i år som er indgået mellem næsten alle

definitionen tung proces

fradraget med en lidt anderledes måde at

beregne det på end tidligere i dansk folkeparti er

vi jo med i energiaftalen og derfor bakker vi da også op om om lovforslaget her

meget fornuftigt at vi på den her måde er med til at afbøde

nemlig på de virksomheder som som anvender

med til at fastholde at dansk erhvervsliv

stadig væk har en god konkurrenceevne over for udenlandske virksomheder og at vi på den måde er med til at sikre danske arbejdspladser så derfor synes vi det er fornuftigt at vi laver det her bundfradrag for

vi støtter derfor lovforslaget her

folkeparti tidligere på året det foreslås at der indføres et

nyt midlertidigt bundfradrag i svovlafgiften for kul koks og så videre brugt til tung proces

reelt retter sig mod få store virksomheder med væsentlige udledninger af svovldioxid jeg mener at det

ligger fint i tråd med regeringens ambition om at have balance hvor det handler

hensynet til det så vigtige erhvervsliv herunder også at understøtte danske arbejdspladser

sige at sf også støtter

som betyder ganske meget beskæftigelse og det er vi glade for det er nok ikke den her delaftale af energiforliget vi er gladest for

energiaftale alle folketingets

minus liberal alliance vi var ikke med fordi vi ikke ville være med til at pålægge borgere og virksomheder omkostninger på mindst tre milliard kroner ekstra oven i alle de skatte og energiomkostninger som borgere og virksomheder i

allerede har i dag det her er et element fra energiaftalen som

modsat alt det andet er positivt her sænker man byrderne for erhvervslivet ved at videreføre et fradrag det er byrder der svarer til tre million kroner i

fjorten og lempelsen udgør i alt ti million kroner i perioden

tyve da vi støtter lavere omkostninger og lavere byrder for erhvervslivet i danmark

en del af en energiaftale vi selv har været med til at indgå og da det sænker virksomhedernes samlede omkostninger og dermed også gør dem mere konkurrencedygtige

ny arbejdskraft er vi vi positive over for forslaget stemme for

sig ikke der er grund til at jeg gør yderligere bemærkninger jeg ser frem til udvalgsarbejdet

pålægger regeringen at sørge for at der på finansloven for to tusind og tretten afsættes en pulje på halvtreds million kroner på § fem og tredive generelle reserver der målrettes skatte og afgiftslettelser med videre for

godt tage en debat om det argumenterne for forslaget er at der i en tid med faldende beskæftigelse stigende ledighed og lav vækst er behov for at skabe rigtige private arbejdspladser så væksten kan komme tilbage regeringen er opmærksom på at der er behov for at skabe vækst i vækst i danske erhverv ved blandt andet at sikre en bedre konkurrenceevne regeringen ønsker at føre en økonomisk politik

en prioritering af de initiativer der giver den største effekt

er fuldt finansieret regeringen har derfor i finansloven for to tusind og tretten blandt andet prioriteret ambitiøse investeringer i uddannelse og forskning bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden og prioriteret en målrettet job og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere der risikerer at miste retten til dagpenge der er ikke afsat en særskilt pulje til turismeerhvervet regeringen vil som det fremgår af regeringens to tusind og tyve plan øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen i danmark markant

har netop gennemført en skattereform der sænker skatten på arbejde markant for almindelige mennesker samtidig med at der skabes flere job på langt sigt øges beskæftigelsen med femtentusinde og ottehundrede personer og den finanspolitiske holdbarhed øges med to

milliard kroner årligt der er tale om om en reform der er med til at sikre vækst og beskæftigelse i fremtiden regeringen har yderligere

initiativ til at der nedsættes en produktivitetskommission der skal kortlægge årsagerne til den lave vækst i produktiviteten siden midten af nitten halvfemserne og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger der kan styrke produktiviteten og dermed konkurrenceevnen konkurrenceevnen i danmark det er også en del af regeringsgrundlaget at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for relevante ministerier organisationer og virksomheder der sammen skal formulere et offensivt bud på en national strategi

konkret handlingsplan for at skabe vækst i dansk turisme

der tages stilling til konkrete støtteordninger i form af afgiftslettelser med videre for turismeerhvervet regeringen afviser derfor

af den tidligere regering nemlig momsafløftning på

man har justeret grænsen og har set at det faktisk har givet et enormt positivt afkast for erhvervsturismen

ikke fordi vi mener det er et uvæsentlig erhverv vi er fuldstændig opmærksomme på det men det forslag

efter den nye regering trådte til var netop at der er en pulje til allokering

finansiering der blandt andet ligger til grund for det beslutningsforslag som vi præsenterer

en måde at gøre det på med det argument i bagagen synes jeg ikke helt at skatteministerens

været mere interesseret i at indgå i reelle forhandlinger

er det et af de forslag som venstre godt ville have fremmet

trak venstre sig ud af de her forhandlinger eller ønskede ikke at forhandle reelt eller hvad man nu

var det her ikke på dagsordenen for at sige det som det er ville vi hellere bruge pengene på nogle andre ting

medlem af skatteudvalget

selvfølgelig med stor interesse læst venstres meget korte

jeg vil gerne rose oppositionens fokus på dansk turisme det savnede man dengang venstre selv var i regering men turisme og oplevelsesøkonomi er et utrolig vigtigt

var der samlet set mere end fire og fyrre millioner

købte turisterne for knap fem og halvfjerds milliard

blev de cirka tredive milliard kroner brugt af udenlandske turister det svarer alene til

vigtigt kan også ses på beskæftigelsestallene turismeforbruget

fuldtidsstillinger i danmark

procent af den samlede beskæftigelse turismen og oplevelsesøkonomien er med andre ord et område hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer

på landet og ved kysten

hvor danmark står over for en betydelig vækstudfordring som ikke alene skyldes den aktuelle krise men også at den danske konkurrenceevne er blevet forringet gennem en årrække

er desværre for nemt for enkelt og for gammeldags vi socialdemokrater afviser derfor beslutningsforslaget vi mener ikke at skattelettelser løser alt

partikollega fru gitte lillelund bech udtalte den tredivete marts i år under behandlingen af

det er jeg meget enig i

af en offensiv erhvervs og vækstpolitik på turismeområdet fordi det handler om arbejdspladser og derfor har regeringen nedsat vækstteamet for turisme og oplevelsesøkonomi som lige nu arbejder med udarbejdelsen af konkrete anbefalinger til initiativer som kan styrke vækstvilkårene inden for området sagt med andre ord de halve løsningers tid er slut og jeg ser frem til et forår hvor vækstteamet vil aflevere sine anbefalinger det bliver en spændende tid for dansk turisme men også for skabelsen

anerkender ordføreren ikke at dengang den tidligere regering ændrede momsafløftningen fra fem og tyve

i forhold til skattelettelser afgiftslettelser det var produktivitet og skattelettelser

derfor synes jeg vi skal tænke meget mere bredt i forhold til hvad

der er mulighederne og løsningerne jeg mener at det simpelt hen

at giver vi skattelettelser afgiftslettelser

får vi en øget produktivitet

anerkender ordføreren ikke at

og kunne man ikke tænke sig at hvis man udvidede den øvelse

har vi at gøre med et område hvor der er en omsætning på knap fem og halvfjerds milliard kroner årligt og det skal altså ses i forhold til en pulje på halvtreds million kroner

måske at venstre

man forestiller sig hvordan får det

sikrer man sig at det egentlig er finansieret nogle regneeksempler havde været rigtig nyttige

tusind og tretten afsætter en pulje på halvtreds

turismeerhvervet der foreslås specifikt at pengene målrettes målrettes eksempelvis lempelser

synes lyder ganske fornuftige man kunne godt forestille sig at de for

men det står ikke sådan helt udførligt i lovforslaget

er ingen tvivl om at turismen er et utrolig vigtigt erhverv for danmark

i to tusind og ti omkring fem og halvfjerds milliard

diskutere hvor meget

batter i det samlede billede men vi synes i hvert fald at det er en god begyndelse

hjælpe turismeerhvervet noget mere for jeg synes det er vigtigt at vi prioriterer turismen

det ser ud til at vi sakker bagud i forhold til vores nabolande som allerede gør en del det kan være momsafløftning i forhold til restaurationer og hoteller og

så der er behov for at vi i danmark også gør noget tilsvarende for at prioritere turismeerhvervet og også for eventuelt at sænke prisniveauet

mange af vores nabolande og derfor også et dyrere land at besøge for turister det er jo blandt andet alle de stigende afgifter der er kommet på alverdens varer som gør det og der jeg tror at vi nødt til at kigge på

fald lave nogle særlempelser for

for at gøre det mere attraktivt at tage på campingtur i danmark

danmark som vi har rigtig mange af som stort set

intentionerne i beslutningsforslaget er supergode finansieringen er lidt mere uklar må jeg sige fordi der bare henvises til finansloven men intentionen

at beskæftigelsen stimuleres og at vi i det hele taget fokuserer på jobskabelse det er også derfor at vi har taget en lang række initiativer såsom en kickstart af dansk økonomi vi har gennemført en skattereform og jeg kan i flæng nævne energiaftale boligaftale klimainvesteringer udviklingspakke for små og mellemstore virksomheder og så også investeringsvinduet med en hundrede og femten procent i fradrag for investeringer i op til to år det er bare for at få sagt og fortalt at

erhvervslivet også skal prioriteres højt turismeerhvervet er et vigtigt erhverv at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet herunder turismeerhvervet er vigtigt for regeringen

meget gerne styrke turismeerhvervet men det er også vigtigt at få sagt at det ikke kun er politikerne men alle gode kræfter

vigtigt at vi også fra christiansborgs side kan gøre nogle ting og det vil vi gerne tage en debat om

betone vigtigheden af at det ikke kun er økonomiske parametre der betyder noget for turismeerhvervet det handler lige så meget om organisationsændringer

om hvordan man organiserer sig det er vigtigt at huske på og så er det også vigtigt at huske på at man jo skal kende sin sin besøgelsestid

det det budskab vil jeg da gerne give til venstre og

næste år år

gang på gang kommer med den helt fejlagtige udtalelse om at

venstrefløjen bare bruger penge uden at kunne skaffe dem og

vi har altid lagt finansieringen frem når vi har

med et forslag der er ufinansieret det synes jeg da er interessant

standard man mener at kunne kræve af andre behøver man ikke selv opfylde

noget imod at man kan gøre noget for at forbedre

bare at tage nogle penge

ikke er finansieret og så strø dem ud på den måde

politik hvis vi skal gøre noget på det her område bliver det meget mere målrettet lad mig så sige til sidst

opmærksom på at venstres holdning til finansloven jo var

penge skulle der bare skæres så de penge man her vil give til turismeerhvervet skulle så i givet fald

modsvares af nedskæringer på velfærden det er

ved ikke om herre frank aaen har læst forslaget til ende men der er jo blandt andet en henvisning til at at vores finanslovudspil er finansieret blandt andet ved at aktivere

forslaget foreslås finansieret som led i finansloven for to tusind og tretten det er den oplysning der ligger i det vi behandler

havde fremlagt det som venstre havde fremlagt og det som andre havde fremlagt så ville man kunne se at det som led i en finanslovforhandling var vores bud at finansiere det med det som jeg tidligere

er

turisterhvervene i danmark er jo underlagt

det gør at det at det er meget svært for erhverv der har med turister gøre i danmark at konkurrere med

udenlandske konkurrenter

mere til vi har jo selv et forslag om at vi skal have et momsniveau som kan matche det tyske på syv procent for

ville batte noget men det er jo dog også langt dyrere end halvtreds million

finansieringsmodel som venstre foreslår synes jeg jeg husker hvordan vi i liberal alliance her har haft beslutningsforslag oppe hvor vi har

der er vi af venstre blevet kritiseret for at det ikke var konkret nok men det her forslag er jo mindre konkret der kunne man også finansiere det ved at hæve skatterne et eller andet sted for eksempel det er jo også sådan noget man gør i forbindelse med finansloven venstre henviser til at det skal finansieres ved en finanslov er det fuldstændig ligegyldigt for venstre om det finansieres ved at man hæver

sænker beskæftigelsesfradraget

man kan finansiere det her jeg er lidt spændt på hvad herre mads rørvig svarer til det når han

her forslag er jo afhængig af om de tiltag i en finanslovforhandling som venstre tænker på er øgede skatter

kolossal konkurrence fra

regioner hvor man

i danmark så

undtagelsesvis synes jeg ikke at venstre er ambitiøst nok

synes jeg godt man kunne have gjort det som ville være det helt rigtige nemlig komme med en fuldstændig

for eksempel tyskland og sverige vi kan se at der flytter forretninger ud af danmark

at få beskæftigelse andre steder i en situation hvor vi mister arbejdspladser i danmark også for ikke uddannet arbejdskraft er job i turismeerhvervene jo vigtige job

vigtige job i udkantsområderne det er vigtige job

er et erhverv som beskæftiger over ethundredetusind mennesker en meget vigtig del af vores bruttonationalprodukt og det er også et væksterhverv en af de ting som vi ved vi ikke kan overleve

nye industriarbejdspladser det bliver for dyrt i danmark og

konkurrere med andre lande er jo på oplevelser på muligheder og der er turismeerhvervet en af de muligheder

man opleve danmark i danmark bo i danmark overnatte i danmark spise i danmark og det skaber arbejdspladser og omsætning

vi synes godt man kan være endnu mere ambitiøs vi kommer med et beslutningsforslag på torsdag som er mere ambitiøst på det her område men vi støtter venstres forslag

det er for meget at give skattelettelser og ud fra den logik

vi skal skabe bedre rammevilkår

skabe arbejdspladser vi skal skabe langt bedre rammevilkår for vækst og beskæftigelse i dansk turisme turismeerhvervet

er vigtigt for danmark i to tusind og ti havde turisterne i danmark et forbrug på fire og halvfjerds

hvert år skaber turismeerhvervet beskæftigelse til knap ethundrede og nitusind fuldtidsansatte

der er behov for at forbedre erhvervets

turismen er et væksterhverv som er udsat for skarp konkurrence den danske turismeindustri har mistet international konkurrenceevne og det skal vi gøre noget ved stigende skatter og afgifter har haft negativ effekt på prisudviklingen så danske virksomheder står dårligere i konkurrencen vi er udmærket klar over at turister ikke kun vælger destination ud fra pris på overnatning eller restaurantbesøg men vi må ikke overse at gode rammevilkår er afgørende for at erhvervet kan vokse den tabte konkurrenceevne har flere konsekvenser

et løft til turismeerhvervet vil skabe vækst i hele landet

finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier fra halvtreds procent til fem og halvfjerds procent det er også det der kaldes pengetanksreglen den nuværende grænse på halvtreds procent blev fastsat sidste år i en aftale mellem regeringen og de konservative

derfor forundret over at de konservative nu er med til at foreslå grænsen i pengetanksreglen ændret det er regeringens opfattelse at en grænse på halvtreds procent ligger på et passende niveau på den ene side sikrer grænsen gunstige vilkår ved generationsskifte af familieejede virksomheder og på den anden side sikres det at vi ikke begunstiger pengetanke med grænsen på halvtreds procent er der skabt en god balance man skal huske på at successionsreglerne er meget fordelagtige for de familieejede virksomheder

for at betale skat af avancen ved overdragelse af en virksomhed ved et generationsskifte og disse gunstige regler skal efter min opfattelse forbeholdes den del af erhvervslivet som ikke er pengetanke

det konservative folkeparti beslutningsforslaget har noget helt særligt til fælles med en

som oppositionen ønsker at behandle i disse dage nemlig et ønske om at løbe fra aftaler som forslagsstillerne

har været med til at indgå i dette tilfælde er det det konservative folkeparti ved finansloven for to tusind og tolv indgik regeringspartierne enhedslisten og det konservative folkeparti en aftale om at ændre den såkaldte pengetanksregel og det var grænsen der skulle gå fra fem og halvfjerds procent til halvtreds procent i dag ønsker oppositionen inklusive det konservative folkeparti med dette beslutningsforslag

til grænsen på de fem og halvfjerds procent pengetanksreglen som er en del af successionsreglen skal forhindre likviditetsdræn når virksomheder foretager generationsskifte reglerne er sådan at aktierne i en virksomhed kan overdrages til nære familiemedlemmer medarbejdere og andre ved succession uden at pågældende bliver beskattet i forbindelse med selve overdragelsen køber overtager sælgers skattemæssige forpligtelser og beskatningen udskydes indtil aktierne sælges eller bliver overdraget til personer som ikke er successionsberettigede dette er forbundet med en række betingelser blandt andet må selskabet ikke være en såkaldt pengetank en pengetank betegner de af selskabets indtægter der vedrører passiv pengeanbringelse

i finansielle aktiver eller udlejning af fast ejendom pengetanksreglen beskriver altså procentgrænsen for et selskabs passive anbringelser reglerne for succession for familievirksomheder er lukrative regeringen ønskede med sit lovforslag i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv at gøre nogle meget lukrative regler lidt mindre lukrative

tilskynde virksomheder til at foretage aktive erhvervsinvesteringer frem for at bruge skattebegunstigelser til at fremme passive pengeanbringelser i en krisetid erhvervslivet og dele

havde indvendinger i forhold til den grænse

til at gå i dialog med regeringen og enhedslisten endte pengetanksgrænsen med at blive fastsat til halvtreds procent ud over lempelsen til de halvtreds procent indførte vi også en overgangsordning der giver virksomhederne mulighed for at tilpasse sig de nye regler alt i alt en god og bred aftale som også erhvervslivet kvitterede for

fremmeste mål er at sikre danskerne job genskabe fremdriften i dansk økonomi og genskabe tilliden til fremtiden en af forudsætningerne for at sætte gang i væksten i danmark er at der er arbejdsvillig kapital til at finansiere sunde erhvervsmæssige tiltag i den kontekst mener vi det samme som vi

del år siden nemlig at grænsen på halvtreds procent for finansielle aktiver aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier er den rette vi står ved vores politik for os er en aftale en aftale

spørge ordføreren

betragter lego der beskæftiger titusind medarbejdere

der beskæftiger nogenlunde samme antal medarbejdere og holder

præcis hvordan pengeanbringelserne er inden for de to koncerner men hvis herre mads rørvig er vidende om det

synes jeg at herre mads rørvig skal delagtiggøre folketinget i de oplysninger derfra

konsekvenser vores lovforslag har men generelt vil jeg sige at det det her jo

et lovforslag der skal være med til at sikre at de familieejede virksomheder der bliver generationsskiftet kan køre videre

og være gode og konkurrencedygtige og have en god kapital til at skabe arbejdspladser for og derfor skal de også have mulighed for

en skattefritagelse men hvis pengene placeres i nogle ting som ikke skaber aktivitet og ikke skaber nye arbejdspladser så synes jeg det er helt på sin plads at vi også går ind og er lidt skrappe og sørger for at der også er en beskatning ved overdragelse af

kendskab til en speciel virksomhed for at se hvordan den bliver ramt

spørge ordføreren hvad var det der gjorde at man hævede grænsen fra de oprindelig

jeg hører stadig væk virksomheder der klager over at man ikke har den

den sags skyld det er store danske virksomheder der beskæftiger rigtig mange danskere

enige om at sætte den op til fem og halvfjerds procent igen og sige hov det var en fejl vi satte den ned

så sørge for at virksomhederne selv får råderet

også med at vi jo faktisk landede på et rigtig godt kompromis med det konservative folkeparti og enhedslisten sidste år hvor jeg synes vi fandt en

er nogen af de her familieejede virksomheder som har sagt at de vil flytte til udlandet som herre mads rørvig

nu nok at det er lidt en storm i et glas vand hvis man skal stå og tale sig helt op med at det her er

sende arbejdspladser ud af danmark og den slags

er såmænd bare en god og sund indretning af skattepolitikken

de også sørger for at være med til at bidrage til at skabe

bruges ved ejerskifte i virksomheder ned fra fem og halvfjerds til halvtreds

var vi i dansk folkeparti imod loven

det nok ikke komme bag på nogen at vi er enige med partierne bag det her beslutningsforslag om at man igen sætter pengetanksreglen op

det skal være let at lave et generationsskifte så virksomheden kan drives videre uden at blive ribbet for kapital hvilket den

den ordning som regeringen foreslog tilbage i december måned

syv hævede pengetanksreglen fra halvtreds til fem og halvfjerds

uden at man drænede en virksomhed for likviditet

og de laver typisk generationsskifte hvert femogtyvende år så i snit er der cirka to tusind fire hundrede familieejede virksomheder der hvert år

det ikke urealistisk at mange af dem vil komme over pengetanksreglen på de halvtreds procent som herre mads rørvig nævnte i sit spørgsmål for lidt siden er det rigtig mange store virksomheder

jysk var også ude i medierne da vi

det voldsomt men en hel branche som er særlig udsat er jo it branchen fordi

bliver ramt af den her pengetanksregel pengetanksreglen siger jo at man ikke

have ret mange penge stående i for

varelagre og andre ting for at man kommer op i procentsatsen men det der kendetegner it virksomheder er jo typisk at ikke har noget varelager de har menneskelige ressourcer og

store omsætningsaktiver som lagre

altså vidensvirksomheder som vi virkelig har brug for i fremtiden vil blive ekstra hårdt ramt af en pengetanksregel på

på at lave nogle regler der gør at de familieejede virksomheder nu skal have dårligere vilkår de virksomheder

vil jo få en ekstra beskatning i forhold til

og det vil udhule virksomhedernes likviditet og når man udhuler virksomhedens likviditet er der mindre kapital til investeringer og når virksomheden har færre penge til at investere ja så kommer der færre arbejdspladser og igen som vi så tit

er det stik modsatte der er hensigten lige nu vil man så som virksomhed

løbende at udbetale noget udbytte til ejeren i stedet for altså

nedbringe sin likvide formue og det gør jo bare at man bliver mere afhængig af bankerne i stedet for

netop er nødt til at udbetale udbytte i stedet for at få

så vi støtter fuldt ud forslaget

familieejede virksomheder i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv dengang havde regeringen

lytte og ændre grænsen til halvtreds procent

det er min og radikale venstres helt klare vurdering at en grænse på halvtreds procent ligger på et passende leje på den måde sikrer man rimelig attraktive vilkår ved generationsskifte af familieejede virksomheder

er at at familieejede virksomheder er et plus for dansk økonomi men det vil jeg lige vende tilbage til

at successionsreglerne når man ser på dem er rimelig gunstige for familieejede virksomheder

gunstige for dansk erhvervsliv der er lavet forskellige undersøgelser mest på europæisk plan som siger noget om hvad familieejede virksomheder bidrager

så komplekse i deres tankegang måske ikke så bastante og fastlåste

rimelig attraktive erhvervsvilkår

virksomheder så vil det styrke de familieejede virksomheder

prioritere til og fra

eksempel også sammen med venstre gennemført en skattereform hvor vi sænker skatten markant på arbejde hvor vi styrker rammevilkårene for vækstiværksættere og så vil det jo altid være sådan at

så må man prioritere jeg mener faktisk at det det som jeg også selv var fortaler for at man skulle lande det på halvtreds pct som jeg også selv

vi forhåbentlig en dag kan blive enige om at

jo interessant i forhold til det der med at prioritere midler for det eneste vi prioriterer her på den varige virkning er jo netop renteeffekten

udskyder bare skattebetalingen og det er derfor at det her er fuldstændig oplagt i forhold til det beskedne provenu det koster at lave en ordentlig indsats

det betyder utrolig meget likviditetsmæssigt for de virksomheder som vi forsøger at hjælpe her i forhold til hvis herre nadeem farooq skulle bruge tyve million kroner på at lette indkomstskatten det kommer man nok ikke så langt med men lige præcis her giver det enormt god mening og det er derfor jeg håber at

er at jeg vil holde øje med

rammevilkårene for familieejede virksomheder er gode nok det vil jeg gøre

mener stadig at selv om man kan sige at det kun koster et beskedent provenutab

er knaphed på penge og så kan man

tilgodese alle men vi bliver nødt til at prioritere og jeg mener

beskatningen til senere hen ved at hæve pengetankreglen

arbejdspladser udvikle nye produkter de kan sælge og så videre hvorfor er

det initiale udgangspunkt vi havde fra regeringens side sidste år hvor vi valgte

høre på de gode og konstruktive forslag fra

efterkom vi det ønske om at man nok burde lande det på

bedre og mere attraktivt for de familieejede virksomheder og det havde vi jo ikke gjort hvis ikke vi mente at de familieejede

det jo netop et udtryk for at det er det der legitimerer at vi

ønsker at beholde de fem og halvfjerds procent

så indgik et kompromis med de konservative

til at sende en lille venlig hilsen igen

mange flere penge til investeringer som kunne gavne

offentligt går ud og siger at de hellere vil have halvtreds procent end fem og halvfjerds procent men når vi så har haft dialogen som jeg også har haft med mange

har man udtrykt stor tilfredshed med at vi landede det på halvtreds procent

mener også at familieejede virksomheder

om at det er virksomhederne der skal betale det er ikke virksomhederne der skal betale det er arvingerne det er arvingerne til virksomheden som slipper i skat og det gør arvinger hvis de bare ejer ganske få procent af den pågældende virksomhed

i alt for ringe grad efter vores opfattelse grænsen skulle endnu længere

får lov til at beholde ejendomsretten over virksomheden

betale skat af sin kursavance det er ok det kan man godt diskutere en anden dag men det har vi så sagt er ok men hvorfor arvingerne skal

set ikke forstå og jeg kan slet ikke forstå at man her fra de borgerliges side slås for at den del af en virksomhed der bare er en pengetank skal have skattebegunstigelsen det er

i hvert fald helt ved siden af og urimeligt at påstå at det her

som er ude hos virksomhederne bliver brugt til værdiskabelse det kan vi konstatere

tilfældet det er ikke noget vi mener det

der kun er ganske ganske få mennesker som syr deres penge ind i madrassen når de har nogle langt langt størstedelen og det gælder også ejere af store virksomheder

sætter deres penge i investeringer

det med at få et afkast er jo udtryk for at jo bedre man er til at investere i det der øger værdiskabelsen jo større et afkast får man så alle incitamenterne er korrekte her folk gør det der er til gavn for dem selv og det er så også til gavn for samfundet derfor ønsker vi at flest mulige penge bliver ude i virksomhederne hvor de kan gøre gavn for dansk økonomi regeringen har omvendt et andet andet syn på det regeringen mener at enhver million der opkræves i skat gør mere gavn i det offentlige end ude i det private det er bare en opfattelse vi ikke deler og derfor støttede vi heller ikke at man

de familieejede virksomheder og derfor bakker vi også op om nu at man med det her beslutningsforslag vil gøre det lettere at lave generationsskifte så der kan være flere penge ude i virksomhederne hvor de gør mere gavn end hvis

vi taler om her er livsnerven i dansk erhvervsliv

virksomheder som genererer vækst

virksomheder som sørger for at skabe innovation og udvikling af

udsat for siden efteråret to tusind og otte den finansielle krise som startede med at lehman brothers krakkede i usa og det hele væltede ned over resten af verden

klaret sig godt i danmark

så vigtigt at der bliver sikret nogle ordentlige successionsregler

bliver drevet videre så der kan blive investeret i de virksomheder regeringen lagde jo op til i efteråret da de kom til at sætte det ned til fem og

procent efter for øvrigt rigtig gode konstruktive forhandlinger med den nuværende skatteministers forgænger

om at hæve det til halvtreds procent

også da vi lavede aftalen at vores mål var at hæve det til fem og halvfjerds procent igen så hurtigt som muligt derfor er vi medforslagsstillere på det her

men vi synes også det bedste for danmark og for dansk erhvervsliv og for arbejdspladserne

er at hæve det til fem og halvfjerds procent igen derfor mener vi det

den aftale vi lavede sidste år mellem regeringen

spørgsmål til herre brian mikkelsen er har der været massiv debat i danske medier de sidste år

masser af folk der er kommet i skatteudvalget og har sagt

hvad det er der gør at det konservative

der var rigtig mange positive tilkendegivelser

positivt at se at det så kunne lykkes i det samarbejde

der var mellem de forskellige partier som lavede den aftale men det bedste for danmark

man skal sætte det så lavt som muligt jeg ved egentlig

den misundelsestankegang hersker

har set sig lidt sure på det af forskellige årsager

men men sagen er den at de fem og halvfjerds procent er til gavn for erhvervslivet

og tredivetusind private arbejdspladser

at der igen kommer vækst og nye arbejdspladser

som skatteordfører for socialdemokraterne modtaget en eneste henvendelse fra en virksomhed

at den her aftale vi lavede sidste år

skatteudvalget har vi siden den aftale vi lavede med

hvorfor er det så lige pludselig at det konservative

ikke fik lov til eller mulighed for at stille andre forslag den gjaldt i forhold til at hæve det

folkeparti dagen efter kunne stille et andet forslag

et forlig det var en politisk aftale om at stemme for de halvtreds procent i stedet for de fem og

opmærksomhed omkring det fordi der var en generel tilfredshed med at man fik hævet den

det betyder ikke at man fra erhvervslivets side ikke helst ser og så at det var fem og halvfjerds procent

være bedre for successionen det ville være bedre for investeringerne i danmark

huske før december sidste år om har været nogen

har der været rigtig mange socialister eller enhedslistens folk

noget hurtigt hu hej tv agtigt noget også i det danske folketing diskutere en sag et kort øjeblik og så flakse hurtigt videre til noget andet men det betyder ikke at det ikke er nødvendigt at fastholde momentum

fastholde fokus på en sag som for eksempel den her sag hvor det rigtigste

er meget vigtigere nemlig hvor lillebitte en del af en virksomhed

må arve og så komme ind under den her regel hvor man slipper for at

aktiver

er finansieret

lagt sammen med en aftale om at en afgift på registrering af iværksættere

have genindført den afgift

verdens største offentlige sektor

nogle penge som vi kan sidde og fordele sammen hvis det endelig skulle være vi har en aftale om noget kantinemoms

et par hundrede millioner kroner man kan fordele sammen

absolut vil bruge skattepenge til det selvfølgelig

folkeparti fik i forbindelse med den her aftale om pengetankreglen

fjernet en registreringsafgift der ramte iværksættere og som var indført

virksomhed som skal skabe velstand i danmark velstand skabes af arbejdspladser og udvikling i den private sektor så jo flere virksomheder

iværksættere vi har jo bedre så på den ene side er det smaddergodt at vi har fjernet en afgift for nogle iværksættere flot det beholder vi det er godt for os alle sammen ikke bare for det

på den anden side er det også godt at man har gjort noget ved successionen for det betyder at flere virksomheder kan blive drevet videre i sund tilstand

det ikke vigtigt men jeg vil redegøre for hvorfor jeg og venstre vegne af forslagsstillerne i hvert fald synes at det her område er utrolig vigtigt der er omkring tredstusind familieejede virksomheder i danmark stort set samtlige af danmarks største virksomheder

startet som familieejede og den dag i dag er der mange

familieejet danfoss grundfos og lego for bare

nævne nogle stykker virksomheder der beskæftiger i tusindvis af danskere og henter enorme eksportindtægter hjem samtidig sikrer de at viden udvikles her i danmark og giver arbejde til et væld af underleverandører vores familieejede virksomheder er

grundstammen i dansk erhvervsliv

eller nøglemedarbejdere sikrer vi

regeringen har dog vist en anden holdning til spørgsmålet regeringen opfatter alene erhvervslivet som en pengetank man kan suge penge op af uden at det har negative konsekvenser for samfundet dette er sidste års finanslov et godt eksempel på

måtte holde for var netop de familieejede virksomheder det var grænsen for finansielle aktiver ved overdragelse af aktier som regeringen havde fået kig på eller sagt med andre ord grænsen for hvor mange penge virksomhederne må have på kistebunden når de går i arv til næste generation

regeringens lovændring straffer familieejede virksomheder der har sparet op sparet op til at stå igennem økonomisk svære tider til at udvide eller til at overtage andre virksomheder det indebærer at

de familieejede virksomheder enten kan lade sig opsplitte eller overtage af konkurrenter det vil medføre tab af værdifuld viden og arbejdspladser alternativt kan de bruge løs af opsparingen så de atter kommer under grænsen for hvornår virksomheders aktiver kan overdrages til familiemedlemmer eller nære medarbejdere venstre vil ikke vende det døve øre til en politik hvor familieejede virksomheder helt urimeligt drænes og udhules for kapital ved generationsskifte det går ud over virksomhedernes investering det går ud over konkurrenceevnen det går ud over jobskabelsen og det går ud over velstandsudviklingen generelt og i sidste ende velfærden og der er grund til bekymring for som sagt

blev grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier nedsat fra fem og halvfjerds procent til halvtreds procent sidste år det forringer direkte familieejede virksomheders mulighed for at gennemføre et generationsskifte som ellers er til gavn for vækst og beskæftigelse i danmark

forhøjede selv grænsen for finansielle aktiver ad to omgange til fem og halvfjerds procent i vores sidste regeringstid og vi hævede netop grænsen til fem og halvfjerds

sælges havner på udenlandske hænder eller ganske enkelt lukker alle scenarier er til stor skade for arbejdspladser vækst og eksportindtægter venstre vil arbejde for at forbedre

rammevilkår og dermed konkurrenceevnen

sikrer rigtige permanente arbejdspladser i danmark regeringens politik sikrer ingen af de ting

og sender dermed arbejdspladser og virksomheder ud af landet senest med en forhøjelse af skatterne for den almindelige dansker for omkring to milliard kroner dette forslag indgår i den erhvervspakke som vi foreslog som en del af venstres

og denne pakke og dermed det varige mindreprovenu på tyve million kroner foreslås blandt andet finansieret ved finansieret ved

spørgsmål der bliver hele tiden sagt virksomhederne

ikke gavner virksomhederne men gavner arvingerne og var det ikke mere præcist at sige arvingerne i stedet for at sige virksomhederne

driver jo ikke virksomhed bare for at drive virksomhed og understøtter det i danmark vi driver jo virksomhed for at skabe vækst og arbejdspladser

for at lave gunstige konkurrencevilkår for virksomhederne

men fordi de bidrager dansk økonomi fordi de bidrager til at skabe arbejdspladser så prøv lige at spille bolden op ad den lange

en række andre erhvervsvenlige initiativer som vi

de ellers skulle betale hvis man satte grænsen

af hvilke teknikaliteter forslag

det vil vi gerne give virksomhederne for det er med til at skabe vækst i danmark